slutter afstemningen lovforslaget er enstemmigt vedtaget med en hundrede og tre stemmer og vil nu blive sendt til statsministeren

kan vi lige på det her punkt notere det som tilføjelse for så vil det være enstemmigt vedtaget

det vil vi gøre

om lovforslagets endelige vedtagelse

stemte syv og halvfems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

nu jeg slutter afstemningen for stemte otte og halvfjerds imod stemte syv og tyve

forskellige i foretræde for erhvervsudvalget her på christiansborg

den muliggør ikke at man kan erstatte løsøre som er placeret i en kælder

man ikke

fra kysten langt langt væk fra den dejlige udsigt

som nu står tilbage med en regning på næsten en kvart million kroner på grund af ødelagt indbo i en lovlig godkendt kælder i deres ejendom

erhvervsministeren for at få ministerens kommentar til om man vil være behjælpelig og have sympati for

et ændringsforslag som vil tilgodese de efter

danske parcelhusejere som er kommet i den her dybt urimelige

man mener ikke at det er det der skal ske man henviser til at vi

løsøre fra oversvømmede kældre men

er jo bagudrettet og det her er en bagudrettet lovgivning som skal hjælpe de

sjette december to tusind og tretten

at vi når at fremsætte et beslutningsforslag i indeværende samling

godkendt beboelse i deres kældre men som nu står

i ethundredetusind kronersklassen

næsten tre tusind grundejere

retfærdig og anstændig behandling af her i folketinget det får de også

hængeparti og det synes jeg måske at vi skulle nå at

at selv med de ændringer vi nu fået lavet med den her aftale så er

mange områder stadig helt utilfredsstillende jeg må opfordre folketingsmedlemmerne til at tænke over

hvert fald synes er tankevækkende nemlig at når helt tilfældige familier

har kunnet skærme sig imod det

så er vi som land ikke i stand til at hjælpe dem

der skete dengang ja næsten

både under og efter stormen

med myndigheder og selskaber om at skaffe bare lidt retfærdighed i den måde de blev behandlet på

og den eksisterende lovgivning var slet ikke indrettet til den situation der opstod det forbedrer vi selvfølgelig nu men stadig bliver mennesker ramt selv om de

jeg synes det har været svært at trænge igennem og forklare folketinget at de her mennesker

rammer fuldstændig tilfældigt de mennesker der desværre nu

slet ingenting det har vi lige hørt dansk folkepartis ordfører redegøre for

at selv om forsikringer normalt omfatter kældre

før nej skulle vi så have lært af det ja

de er forsikret og normalt ville de have fået erstatning regeringen har ikke ønsket at gøre noget ved det jeg synes ikke det er rimeligt

står vi selvfølgelig ved helt generelt er det simpelt hen ikke

vi har fået skruet sammen der burde ikke være så mange problemer

kan misforstås sådan kan vi ikke være bekendt at behandle hinanden

her være et skoleeksempel på at sådan gør vi ikke i fremtiden

at vi er enige om at nedsætte et udvalg der skal se på hvordan vi i fremtiden bør indrette lovgivningen

opfordre ministeren til at huske at vi får nogle

med i det arbejde det

er man skal vurdere situationer husker at

om hvad der foregår ude i det virkelige liv de mennesker der

arbejdsindsats i grupper og på egen hånd

i står

nemlig at komme videre i jeres liv jeg vil sige at jeg håber det vil lykkes for

derfor glæder jeg mig selvfølgelig over

om at udvalget afholder en høring om stormfloden

så vi fra de mennesker der oplevede det på nært hold

så vil jeg bare afslutningsvis nævne

og at forsikringsselskaberne har fået mulighed for at behandle deres kunder ordentligt og derfor skal min opfordring

så vi har mulighed for at følge med i hvordan reglerne bliver administreret

med reformen af stormflodsloven

vurdere om det så er sådan at

for meget men blot sige at det selvfølgelig er sådan

borger i dette land til enhver tid er berettiget til at indsende sine konkrete sager til dette folketing så vi er orienteret om hvordan virkeligheden ser ud det lytter vi også

skal man jo være meget påpasselig ikke mindst med henvisning til magtens tredeling jeg synes det er vigtigt at slå fast at der er blevet foretaget en række vigtige ændringer i forbindelse med den lovgivning som

og som vi om lidt skal vedtage

en række ændringer af stormflodsloven der bliver gennemført

til at dække omkostninger til genhusning til flytning og

skimmelsvamp det var altså ikke dækket tidligere ordningen ændres

lægges et loft over selvrisikoen for skader på ejendomme til helårsbeboelse

fritids og sommerhuse og løsøre ligesom selvrisikoen generelt sænkes tre procentpoint på fast ejendom og fem procentpoint på løsøre det er nogle ret markante ændringer anvendelsen af erstatningen udvides med respekt for eventuelle panthavere med øget fleksibilitet i forbindelse med udbedring og genopførelse af ejendomme ligesom muligheden for kontant erstatning og totalskadeerstatning indføres udvidelserne og ændringerne kræver selvfølgelig en justering af ordningens finansieringsgrundlag derfor skal hver eneste dansker hver eneste dansk familie ikke længere betale tredive kroner om året men tres kroner om året i forbindelse med deres forsikring

selvfølgelig en stor ekstra byrde vi pålægger hver eneste dansk familie i den forbindelse men vi gør det med åbne øjne vi er opmærksomme på

i forbindelse med denne ordning er rimeligt og respektabelt ikke mindst i

situationer indtræffer fremtiden og måske hyppigere derfor er det selvfølgelig vigtigt

være nogle grundlæggende principper der holdes fast i

spørgsmålet om løsøre i kældre jeg synes det er vigtigt at slå fast at løsøre placeret i kældre og andre rum som er under terræn har været undtaget fra ordningen fra starten

en og halvfems og hvorfor jo begrundelsen for det er at man generelt bør opbevare sit løsøre forsvarligt

oversvømmelse og det uanset om de pågældende rum så i øvrigt er godkendt

eller ej man kan selvfølgelig sagtens diskutere om det så er nødvendigt for en række kommuner landet over

studere den den seneste stormflod

alle de steder hvor der er givet tilladelse til beboelse i rum som ligger under niveau

at når vi skal lave lovgivning

skal vi jo også tænke på det fremadrettede lovforslaget og den politiske aftale fra

seksogtyvende marts to tusind og tretten indebærer ikke

er enige om at det udvalg som skal evaluere stormflodsordningen netop skal se på mulighederne for

at lade løsøre i kældre blive omfattet af stormflodsordningens dækning men i den sammenhæng mener jeg også det er nødvendigt at understrege at det kan vi ikke begynde at se på uden at man samtidig ser på hele spørgsmålet om klimatilpasning forebyggende indsats i kommunerne og imødegåelse af fremtidige problemstillinger så

jeg fuldstændig imødekommende også i forhold til herre hans christian schmidts forslag det tilkendegav jeg også under andenbehandlingen

skal laves af stormflodsordningen som ministeren selvfølgelig også har tilkendegivet og som et enigt folketing står bag jeg synes det er naturligt at afholde sådan en høring hvornår en sådan høring skal finde sted

her fra folketingets talerstol men blot minde om at vi i hvert fald står i den situation at det først er når hvert enkelt folketingsmedlem har trykket på den grønne knap om lidt og

der er tre tusind sager og hvor mange af dem der skal revurderes ved vi ikke på nuværende tidspunkt

først efter at alle de sager er blevet genvurderet

og derfor vil jeg blot advare imod at vi fremskynder en høring til at blive

inden hver enkelt af de sager rent faktisk er blevet gennemgået administrativt jeg synes også vi skal

enhver borger i dette land har lov til at henvende sig til dette folketing og det vil vi gerne lytte

jeg går ud fra at herre flemming damgaard larsen er klar over hvad der står i grundloven og at jeg ikke behøver at minde nærmere om det men det var ikke en bemærkning som var henvendt til borgerne i dette land det var en

arbejde som er blevet foretaget vil jeg

som har deltaget aktivt i dette arbejde skal

bundlinjen er da i hvert fald at vi har en aftale som omfatter

at få lavet en løsning som ser god og fornuftig ud men samtidig har forpligtet os til

hvor forskellige kommer i klemme i

nogle af de sager som vi har oplevet som politikere og det synes at der er specielt meget

er godkendt til beboelse det står

en del af deres beboelse

de beslutninger vi har lavet i forbindelse med lovforslaget når det er sagt spørger

jeg synes bestemt det er noget vi skal uddybe i forbindelse

nærmere udredning som skal ske fremadrettet for at lave en eventuel

jeg mener faktisk at det er afgørende at vi får set på

kommuner der måske i større omfang end andre har tilladt at man godkender beboelse i lavtliggende områder hvor der er en risiko det er et problem og det bliver vi nødt til

for en ejendoms værdi hvorvidt man kan

i hundredetusindekronersklassen

en og halvfems i forhold til at det der ligger under terræn altså ikke er dækket når det gælder løsøre

man skal forhindre og undgå og forebygge at det her sker derfor er

der er kommuner som har været for rundhåndede med at godkende det her

tilstrækkelig forebyggende indsats det synes jeg vi skal have uddybet ikke mindst

ville få når de flyttede ud af deres hus og skulle bo i

en skurvogn det var det signal der blev sendt i starten af januar da man ligesom skulle reflektere over hvordan skulle håndtere det her og

for at vi lige minder hinanden om hvordan det her

vi er nødt til at holde helt fast i

øjeblik stemmer det er altså mennesker der

en chance for at forberede sig på det her

en chance for

der med jeres familie så skal i selvfølgelig behandles som alle andre der

helt eksplicit at ramme dem der bor på den måde

som man er blevet klar over i forbindelse med

når regeringen har indvilliget i at ville lave noget på det her område hvor vi alle sammen har presset på for at der skulle ske noget

der er kommet forbedringer men hvorfor vil man ikke give dem muligheden for at få de sidste med er det bare en speciel taktik fra regeringens side

beboelsesarealer som ligger under terræn der dækker man ikke hvis der sker skader på løsøre så regelgrundlaget for det her har været fuldstændig klart så spørgsmålet som herre jørn dohrmann stiller er altså om man så kan lave en undtagelse der

kan sætte dette ud

vi ikke ved hvor mange skader det ville omfatte og hvor stor en omkostning det ville være det ville i øvrigt under alle omstændigheder være ekstremt svært at opgøre det al den stund at det her er skader der skete i december måned det er meget svært her i april

den nødvendige forebyggende indsats

at vi altså skal sikre os at man foretager de nødvendige forebyggende tiltag der synes jeg det er en helt relevant debat at tage

kommuner i denne konkrete sag som måske ikke har foretaget sig tilstrækkeligt det er ikke alene en opgave som vi kan løse og diskutere i erhvervsudvalget men heldigvis også i det udvalg som herre jørn dohrmann blandt

i folketinget over den her proces vi havde en lovgivning som overhovedet ikke tog hensyn til en lang række problemer som de mennesker blev ramt af så kom vores erhvervsminister med et lovforslag som

tilbagevirkende kraft

ikke ville have givet de her rettigheder som vi nu har indført så sagde vi vi laver nogle bedre ordninger end

der faktisk står i loven og vi laver en lov med tilbagevirkende kraft det var da første fremskridt derefter

deltage i den ros der er givet til de mennesker der er blevet ramt

og det indspil de har givet til udvalgsarbejdet har der været en faktisk ret smuk proces i udvalget

er kommet ind har fortalt om deres problemer har illustreret dem har forberedt sig godt

synes altså at folketinget har adresseret det

er vi så derhenne hvor måske alle her i salen der nu stemmer ja er er tilfredse hele vejen

fået lidt bedre men det der

er jo at vi skal have vedtaget det her sådan at der er en sikkerhed for at de mennesker der er ramt

starte et nyt liv det er jo faktisk det

i hvert fald i forhold til hvordan folketinget har arbejdet en dag hvor vi godt sådan lidt

der er jo ikke så mange andre der roser os og derfor synes jeg egentlig også godt at vi en gang

borgere som uforskyldt var havnet i en helt urimelig situation hvor de måtte enten flytte fra hus og hjem eller opleve store ødelæggelser i deres hjem var ikke god nok det er så blevet bedre både lokalt og nationalt vi har

at sikre anstændige forhold for borgere som uforvarende er blevet ramt af stormfloden de borgere som synes jeg meget imponerende på civilsamfundets vegne har løst mange af de opgaver som samfundet egentlig burde løse det har været både i jyllinge og det har været i

som har samlet op på de her borgere man har givet husly til dem man har givet dem løsøre og man har hjulpet på alle mulige leder og kanter så her er civilsamfundet altså trådt i karakter man har hjulpet hinanden og det har været flot og godt se når samfundet har svigtet på nogle områder det er så heldigvis blevet bedre blandt andet som følge af det pres vi har oplevet og de henvendelser der er kommet fra for eksempel jyllingeområdet og

og andre områder som er kommet i klemme de har gjort en engageret og entusiastisk indsats for at sikre anstændige vilkår for folk der er kommet helt urimeligt i klemme som følge af tragedien den sjette december forholdene er blevet bedre i forbindelse med udviklingen af lovforslaget så vi er nået ganske langt i dialogen med regeringen men der er stadig væk områder hvor vi ikke har gjort det godt nok og hvor vi med

god samvittighed i dag må stemme ja til det lovforslag som regeringen her præsenterede og som vi står ved og som vi er aftalepart på men hvor nogle borgere stadig væk kommer i klemme selv om man har gjort alt hvad man har kunnet for at sikre sit hus selv om man har betalt sin forsikring får man altså ikke en fornuftig erstatning i forhold til løsøre og de kælderforanstaltninger som har betydet at nogle mennesker måske ikke

fordi der er så store omkostninger ved erstatningerne og ved at rette huset op igen

vi have løst i anstændighedens tegn vi har som samfund også et ansvar for at sikre at man kan blive boende i sit hus eller sit sommerhus

man får en fornuftig erstatning derfor ser vi frem til den

både i forhold til den høring som vi er enige i at der skal være og i forhold til udvalgsbehandlingen der skylder folketinget altså at sætte sig ned sammen og se på om man ikke også kan løse den sidste del af udfordringen og det sidste hjørne som sikrer at de problematikker der er omkring kælderforhold også bliver løst vi står ved den aftale der er og stemmer for forslaget her men synes godt at vi i anstændighedens tegn kunne

de sidste huller der er i forhold til de mennesker der er kommet gevaldigt i klemme

jeg hæftede mig ved noget der interesserede mig meget og hvis ministeren får ordet vil jeg gerne have at vide hvad det

fru mette gjerskov stillede til den socialdemokratiske ordfører blev sagt at man har aftalt at de ting der er udestående

kigge på bagefter

at det løfte der blev givet lige for et øjeblik siden betyder

forhold et par forhold

se på om der er noget vi kan ordne her med tilbagevirkende kraft i så tilfælde vil jeg gerne have at vide hvad det er vi taler om for

vi lavede den seksogtyvende marts i den aftale står der at kældre er undtaget og når man spurgte ind til hvad man forstår

vaskemaskine tørretumbler henstilling af ting og haveredskaber alt det vi normalt bruger en kælder til

at vi på et erhvervsudvalgsmøde havde en familie

noget de havde forudset men gad vide om mange havde forudset at man kunne miste tohundrede og tyvetusind

derfor er det der pludselig sker når kælderen bliver brugt til

sine ejendele der

og derfor var det en forandret situation og derfor ønskede vi det vi står ved

i at når vi bliver opmærksomme på noget vi ikke har ment var indeholdt i den aftale vi lavede og undersøge mulighederne for at vi måske kunne lave et kompromis det kunne vi

ikke flertal for at tage kældrene med sådan ligger sagen det er vi kede af

om stormflodsloven er som den skal være men det var ikke

jeg synes jeg lyttede mig frem til i fru mette gjerskovs

en forhandling efterfølgende

de her to tre udeståender som der måtte være

vi er landets ypperste forsamling

landets vegne og så synes jeg det er lidt pinagtigt

at måske syv og halvfems procent i den her lov

grundejere med ind i den her stormflodsordning

den gamle lov som jo

til en sanering så jeg synes

slutter afstemningen lovforslaget er enstemmigt vedtaget med en hundrede og to stemmer

for stemte seks og tres imod stemte fem og tredive

og nationale forsoning er ligeledes centrale i bestræbelserne på at opnå stabilitet som det også fremgår af fn generalsekretærens sekspunktsplan

direkte anmodning om støtte til stabilisering af den centralafrikanske

bliver fra dansk side også givet yderligere humanitær bistand og økonomisk støtte til fns indsats for genskabelse af statslige funktioner det er glædeligt at fns sikkerhedsråd snart muligvis allerede senere i dag kan forventes at vedtage en resolution om oprettelsen af en fredsbevarende fn operation i den centralafrikanske republik regeringen vil naturligvis holde folketinget orienteret når en sådan resolution vedtages jeg synes godt at vi fra dansk side kan være stolte over i givet fald at være blandt de første hvis ikke de allerførste bidragsydere til at arbejde med at oprette fns nye fredsbevarende operation

gerne samtidig minde om at den centralafrikanske republik er et land hvor danmark ikke tidligere har været engageret i større omfang og hvor dansk involvering også på sigt må ventes at være begrænset det er altid risikofyldt at deltage i internationale militære operationer og den centralafrikanske

det er vigtigt at vi altid holder os for øje når vi sender danske mænd og kvinder ud at sådan er det når de skal ud for at bidrage til

operationer lad mig derfor her fra folketingets talerstol ønske de danske soldater der er udsendt til mali

held og lykke på den vigtige mission jeg takker endnu en gang ordførerne for den velvillige modtagelse af

i fjernsynet her i weekenden han har været dernede og

i den centralafrikanske republik

vanvid hvor man slagter hinanden hvor der specielt er indledt

bliver tortureret på en måde som næsten ingen kan gøre sig forestillinger om jan grarups

var at der hurtigst muligt kommer militære styrker til den centralafrikanske republik det eneste der kan stoppe

der kommer styrker udefra ind og så skiller

hvis man skal kritisere det her forslag for noget

ikke der er grund til i øvrigt men hvis man skal så er det at

burde være en større militær styrke udefra der kom ind for at skille parterne ad i den centralafrikanske republik

på den baggrund sige at enhedslistens holdning undrer mig uhyre meget jeg forstår det simpelt hen ikke

være en humanitær indsats

en forsoningsproces i gang vi er fuldstændig enige

hvordan kan man få en humanitær indsats til at virke hvordan kan man få opbygget det samfund igen medmindre der kommer en fredsskabende styrke ind i den centralafrikanske republik

forstå af betænkningsbidraget at enhedslisten

som vi opfylder med det her

hvor vi tager ned og styrker binuca der er fns freds

i givet fald kan give et relativt beskedent bidrag med vores transportfly det er så rigtig nok

sagt af udenrigsministeren før at der er en fn resolution på trapperne i sikkerhedsrådet og at vi forhåbentlig hurtigst muligt får en

fn fredsbevarende styrke af sted men vi ved jo også at der kan gå flere måneder

at slagterierne kan ophøre

så må sige humanitære holdning man bør have til det her

at intervenere vi har også et ansvar som vi havde det for tyve år siden som

og derfor er det uhyre vigtigt at vi i det mindste i det mindste kan støtte det her meget meget beskedne bidrag

danmark giver vi støtter selvfølgelig det her forslag og jeg er glad for at danmark er i front på det som sagt

burde kunne gøre langt mere verdenssamfundet burde kunne gøre langt mere

rivaliserer om at finde ud af hvem der skal

fns repræsentation i

det er et kontor som prøver at koordinere indsatsen dernede det er også et kontor der skal prøve at opbygge en fredsbevarende indsats men den centralafrikanske union har sagt at

nej vi må prøve at gøre noget mere derfor koordinerer fn så godt de nu kan de tre hære

og den tredje

er den centralafrikanske hær der siger vi

lave mere rav i det end nødvendigt med militæret derfor peger vi på at den humanitære indsats

jeg tror også herre holger k nielsen er enig med mig i at den sagtens kan lade sig gøre i øjeblikket og at den sker for fuldt tryk der skal hjælp

til de flygtninge der er på landevejene og på vej ud af landet der skal telte der skal mad der skal medicin

ja efter min mening vigtigere selve forsoningsprocessen er en forudsætning for at der bliver en chance for at opbygge landet det at de forskellige religiøse ledere sætter sig sammen som de gør i øjeblikket med hjælp fra fn

i at få folkene til at sige okay vi skal ikke slå hinanden ihjel fordi vi har en forskellig religion

skal statsapparatet opbygges der skal være kapacitet til at yde basale

over for befolkningen herunder assistance til at få gennemført et valg det er fn også i fuld gang med og det appellerer vi til at vi hjælper med det er derfor vi siger at de tre elementer er der god grund til at danmark gør en større indsats i stedet for at sidde

fredsbevarende styrke ledet af fn ikke koordineret af fn

det er det fn har erkendt og det er derfor de allerede reagerer i dag eller i morgen

en ny beslutning som kan opbygge denne hær

den centralafrikanske hær vil sandsynligvis blive hovedelementet i den opbygning den dag det er på plads

er jo derfor fn har bedt om militær assistance til det det er jo fn der har bedt danmark stille med det her bidrag og det det er derfor jeg ikke forstår

med forsoning med genopbygning og humanitær hjælp jeg er

det er altid det vigtigste i den slags situationer

at der kan være situationer hvor man er

militære tropper udefra til at komme ind for at få skilt de der djævle ad

nielsen kalder helvede på jord vi har mange helveder på jord

at vi er afmægtige i syrien

som er et væsentlig større problem og hvor der bliver slået flere mennesker ihjel og er flere på flugt der står vi afmægtige og kan ingenting jeg mener at vi i den grad undervurderer vores evne til at lave freds og forsoningsarbejde og at det i alle konflikter er et væsentligt element fra første dag ja

ville det have været det bedste en forudsætning for at fns projekt vil lykkes

at det humanitære arbejde kommer i gang så folk også kan leve og overleve konflikten

at man går ind og ligesom skiller parterne ad i den her konflikt

sende hæren ind alle steder nej det kan man ikke

skal sende af sted her det er et enkelt transportfly vi

selv ikke efter at det indgår i en

proces hvor man skal have skilt parterne ad

der ikke er etableret en fn ledet aktion endnu og derfor vil vi have det på plads før vi støtter den sidste del af det

for stemte fire og halvfems

forslaget til folketingsbeslutning er vedtaget

lovforslag går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter jeg

at der på trods af et omfattende forarbejde fortsat er et forbedringspotentiale på visse områder og de landsdækkende og landsdelsdækkende undervisningstilbud

et område hvor der er et forbedringspotentiale en af målsætningerne med den strukturreform som venstre var med til at gennemføre var

om blandt andet specialundervisning skal træffes så tæt på borgeren som muligt nu og her er vi i en situation hvor vi samlet set kan se at elevtallet er dalende

sådan set godt af flere årsager for det første viser evalueringen at faldet på døveområdet i vidt omfang skyldes at døve børn i dag efter en operation kan blive i stand til at opfatte lyd og således få mulighed for at være en del af den almindelige undervisning i folkeskolen med de rette støtteforanstaltninger for det andet viser den jo også at flere børn bliver inkluderet i den almindelige undervisning på baggrund af et andet lovinitiativ

et lovinitiativ som vi også fra venstres side har støttet og derfor vil jeg sige

fælles forpligtelse til at sikre at så mange børn som muligt bliver en del af folkeskolens fællesskab men

en helt grundlæggende medmenneskelig forpligtelse til at rumme hinanden og til at modarbejde et stadig smallere normalbegreb helt specifikt for det her lovforslag

handler det om at kommunalbestyrelserne i den kommune hvor et lands eller landsdelsdækkende undervisningstilbud er beliggende får mulighed for at overtage det her undervisningstilbud

kan en anden kommune efter aftale med beliggenhedskommunen

for at sikre en vis form for planlægningshorisont

tilbud kun overdrages én gang i

valgperiode og senest den første januar i valgperiodens tredje år dermed sker der en harmonisering med socialområdet således at kommunerne får forsyningsansvaret på hele specialundervisningsområdet viso kommer så til at overtage ansvaret for at tilvejebringe de rådgivningsydelser som i dag varetages af de lands og landsdelsdækkende

og vi prøver noget nyt her som vi har brugt meget tid på

set afgørende at man med det her lovforslag sikrer at der sker en bedre koordination af indsatsen

af specialiseret viden hvad der jo blandt andet forudsætter at de faglige miljøer bliver opretholdt så vi finder det positivt at viso overtager ansvaret for at tilvejebringe rådgivningsydelser og fremover skal stå for den nationale koordinering og på den baggrund kan venstre støtte lovforslaget jeg skal hilse fra det konservative folkeparti

grunde til at vi ikke stemte for reformen

at regeringen gennemførte en evaluering af kommunalreformen for at se nærmere på arbejdsdelingen mellem kommuner regioner og staten

det specialiserede områder evalueringen viste at der var en række udfordringer med

til ansvarsfordeling og videreudvikling af tilbuddene derfor er det også rigtig godt og fornuftigt at der er indgået en bred aftale blandt folketingets partier om en justering af reformen

national koordinationsstruktur der skal give socialstyrelsen en ny rolle for at sikre at der er de fornødne tilbud inden for området kommunerne får mulighed for at overtage de regionale og landsdelsdækkende undervisningstilbud der styrker sammenhængen mellem den almindelige undervisning og den mere specialiserede specialundervisning

undgå en afspecialisering på området så vi både nu og i fremtiden kan give de rigtige tilbud til de børn unge og voksne

handicap for eksempel et syns eller hørehandicap fra socialdemokratisk side har vi selvfølgelig bidt mærke i høringssvarene fra blandt andet danske handicaporganisationer

mødtes og talt med forskellige organisationer mens lovforslaget har været undervejs vi mener dog at der er fundet en rigtig god model som kan sikre den nødvendige specialviden og

nødvendige antal pladser inden for de mere

fortsat vil følge meget tæt

ligger det os netop meget på sinde at sikre det specialiserede område socialdemokraterne bakker derfor op om lovforslaget i dag

vi faktisk vi arbejder rigtig meget sammen og det her er et eksempel på dette aftalen går egentlig meget enkelt ud på at vi skal sikre at den viden

specialinstitutioner ikke går

eller flere kommuner kan overtage det fra regionerne hensigten

der så bliver et tættere samarbejde mellem kommunernes almindelige undervisning i folkeskolerne og

den meget specialiserede specialundervisning som er nogle enkelte steder rundtomkring i landet for dansk folkeparti er det jo afgørende at vi har den specialundervisning og at vi fortsat sikrer den det er

synshandicappede hørehæmmede og det er også

svære motoriske forstyrrelser eller som har en hjerneskade de skal jo også have et tilbud så er det også vigtigt

overtage sådan en institution det kan kun ske hvert fjerde

skal jeg ikke uddybe

venstres og socialdemokraternes ordførere har sagt fra talerstolen vi bakker fuldt op om det og vi står ved aftalen og er egentlig

der har været enkelte

blevet indarbejdet i lovforslaget så dansk folkeparti siger ja

viden fra institutionerne ind i vores almindelige skoler i de her år arbejder vi jo for

geare folkeskolen til at flere børn kan trives og få noget ud af den almindelige undervisning og det stiller store krav til at vi også får den specialiserede viden med ind på skolerne med det her forslag foreslår vi så at kommunalbestyrelserne skal have mulighed for at overtage

indeholder en masse tekniske regler om det praktiske i forbindelse med en sådan overtagelse hvad der gælder for bygninger og medarbejdere og så videre men det vigtige for mig er formålet med

en stærkere sammenhæng mellem specialundervisningen og den almindelige undervisning vi skal fortsat have stærke lands og landsdelsdækkende tilbud samtidig med at vi skal blive bedre til at skabe læringsmiljøer

derfor skal vi også måle succesen på at vi lykkes med begge dele hermed kan radikale venstre støtte

og for risikoen for at det faglige miljø vil lide skade med ændringerne jeg vil derfor understrege at når vi i sf støtter det her forslag skyldes det at vi netop ikke mener at

den specialiserede viden om disse undervisningstilbud vi deler ikke frygten for at det faglige miljø vil lide skade med dette forslag og vi kan med tilfredshed konstatere at en del høringssvar også er

kvalificeret lovforslaget vi var sidste år med til at aftale en ny koordinationsstruktur for det specialiserede område

giver socialstyrelsen ansvaret for at sikre at der er specialiserede tilbud til alle de udsatte grupper som har behov for det og koordinationsstrukturen er garanten for at specialviden beholdes og gives videre på tværs af de forskellige tilbud det her forslag vil alene sørge for at en række kommuner kan overtage et regionalt specialiseret tilbud

sammenhængskraften mellem de specialiserede tilbud og de almindelige tilbud øges flere har været inde på vi lægger også vægt på at forslaget ikke er et forsøg på at spare penge på det specialiserede område

vi vil fra sfs side naturligvis følge tæt med i at det så også er det der sker

kommunalisering skal man også være

i den hjemtagning vi har set

har økonomien spillet en alt alt for stor rolle

vi har set i mange tilfælde at kommunerne har erstattet

og vi har også set at de

er blevet forringet så derfor skal man være rigtig meget på vagt

oplyst i baggrundsmaterialet at hvor der i to tusind og syv var tre hundrede og fem og tredive

to hundrede og ni og tyve

en tredjedel af landets svært

samme tilbud som man fik tidligere mit spørgsmål kunne så være hvad mon det så er for et tilbud

den samme kvalitet for enhedslisten er

sådan at vi er en del af aftalen og for os er

vigtigt at staten samfundet gennem socialstyrelsen via den her aftale går ind og skal sikre at der er de fornødne udbud og tilbud og at man

de to ting er virkelig væsentlige hensyn

vi har også lagt mærke til at de vurderer at der ikke er tilstrækkelig sikring mod

en af dem der kan huske tilbage til nitten to og halvfjerds det er der

der er på det her felt blevet slagtet alt for mange køer

ikke sker en yderligere afspecialisering at man bevarer den

centralt og at det er en udvikling som

lærerforening foreslår at de centrale tilbud fastholdes i en årrække så

man får en blid overgang så vi vil altså følge processen med

skarp opmærksomhed på at der ikke sker forringelser og med de forbehold

det som lovforslaget her gør

er stramme op sådan at vi faktisk er sikre på at den særlige og specielle viden der er bliver styrket via den nye koordinerende struktur hvor viso får en helt ny rolle i at sikre at

at hvis det vurderes at der er

nogle steder hvor et konkret højt specialiseret

ikke vil kunne løftes på anden vis end via den landsdækkende institution

være muligt at socialstyrelsen kan give et driftspålæg sådan at en kommune eller en region pålægges et driftansvar for at opretholde eller videreføre et tilbud det vil så i givet fald ske i en dialog med undervisningsministeriet det betyder at vi faktisk prøver

et stærkt fagligt miljø via viso som alle

vidtgående specialiserede undervisningstilbud så er det nogle gange det bedste at det kommer tættere på

det er selvfølgelig vigtigt der passer til

mulighed for at man også kan blive i sit lokale område og

den særlige viden der skal være

se nogle steder med en afspecialisering

styrke de særlige faglige miljøer der skal være på det her område

handicapgrupper der repræsenterer nogle af de børn og unge vi taler om er bekymret for at

føler mig nu meget overbevist om at det der sker er

vi jo ikke kunne forhindre at der var færre elever der kom

tilbuddene til gengæld arbejder vi systematisk på at den viden

skal bruges som underlag til at styrke viso med den nye opgave de får her

følge fordi vi faktisk er optaget af

de børn og unge vi snakker om her når vi taler om specialiseret undervisning

et godt tilbud sådan at de får lige så gode chancer

gennemført en evaluering af kommunalreformen

her evaluering blev så offentliggjort i marts to tusind og tretten udvalgets samlede dom over reformen var klar og jeg citerer

at der med kommunalreformen er skabt en ramme for en mere robust offentlig sektor der bedre er i stand til at møde de aktuelle og kommende års udfordringer men arbejdet slutter ikke her for som udvalget endvidere bemærker

består uudnyttede potentialer for både effektiviseringer og kvalitetsudvikling som det fortsat er vigtigt at holde fokus på at indfri i de kommende år da man gik

amter til fem regioner opnåede man selvsagt større enheder og dermed også

på det specialiserede socialområde

fem regioner i hvert fald i nogle tilfælde fortsat er for mange

hen ikke efterspørgsel nok til at man kan levere et tilstrækkelig godt produkt til de borgere der har behov der er altså med evalueringens ord risiko for en uhensigtsmæssig afspecialisering

det positivt at der med den brede aftale fra november to tusind og tretten nu tages hånd om de mest specialiserede områder vi støtter som part i aftalen selvsagt også det her lovforslag som indebærer at der skabes en

koordinationsstruktur og en national vidensopbygning samtidig

får socialstyrelsen beføjelse til at give et driftspålæg således at tilbudsstrukturen i helt særlige tilfælde kan bestemmes af socialstyrelsen frem for regionalt eller kommunalt i venstre er vi meget opmærksomme på at dette

et betydeligt indgreb i den politisk vedtagne tilbudsvifte og vi finder selvfølgelig at det er afgørende at anvendelsen af lige præcis den her mulighed begrænses til de situationer hvor det er bydende nødvendigt for at sikre det fornødne tilbud eller udbud af højt specialiserede tilbud sådan

tiltænkt men det vil selvsagt være noget vi må følge ifald det skal finde anvendelse samtidig gennemføres der også med lovforslaget en revision af takstreglerne

så der opnås større gennemsigtighed og mulighed for bedre sammenligning mellem kommunale

det er for mig et vigtigt skridt på vejen mod en egentlig konkurrenceudsættelse af de opgaver på det specialiserede socialområde som er egnede til det så det glæder mig

er et afgørende skridt i forhold til at sikre en mere effektiv offentlig sektor evalueringen af kommunalreformen og den opfølgende politiske aftale her viser at arbejdet med at skabe en mere

den viser også at det er slut med dogmatik i forhold til placeringen af offentlige opgaver og det glæder jeg mig over kort sagt

borgerne desværre har det været en opgave som ikke har været helt let at løfte for hver enkelt kommune og som har medført at den rette indsats for borgerne ikke altid har været til stede allerede da folketinget i to tusind og fire diskuterede oplægget til kommunalreformen var socialdemokratiet kritisk over for reformens konsekvenser for netop de her mennesker hvis behov stiller krav om særlig specialiseret viden vi var blandt andet bekymret for at reformen ville medføre en afspecialisering når den specialiserede viden i de her tretten amter skulle fordeles på otte og halvfems kommuner ligesom vi var bekymret for at der ville være færre specialiserede tilbud at vælge imellem for borgerne derfor stemte vi imod den del af kommunalaftalen i sin tid efter kommunalreformen har flere fagfolk og

peget på at specialiserede tilbud lukkes ligesom der har været en række udfordringer med at sikre de rette tilbud til en gruppe mennesker som har behov for særlig specialiseret viden mennesker hvis behov ikke kan dækkes i de almindelige tilbud det kan for eksempel være mennesker der er kommet ud for en trafikulykke og

ramt af afasi det vil sige at de for eksempel får alvorlige kommunikationsvanskeligheder de har svært ved

sætninger læse og skrive og forstå andres tale men med den rigtige tværfaglige og intensive hjælp er det muligt at opnå en positiv udvikling eller bedring det kan også være spædbørn der som følge af morens misbrug under graviditeten har fået alkoholskader og som har en kombination af fysiske og psykiske funktionsnedsættelser og sociale problemer

mental retardering og manglende sociale kompetencer de børn har brug for en helt særlig indsats med stor tværfaglig ekspertise

været vigtigt for socialdemokratiet at få evalueret kommunalreformen og den nuværende arbejdsdeling mellem kommuner regioner og stat for at komme til bunds i udviklingen på det specialiserede område så de mennesker der har brug for en helt særlig hjælp også får den evalueringen af kommunalreformen understreger at vores daværende bekymring faktisk var velbegrundet og det er jo

for evalueringen fremhæver at der er risiko for at der fremover ikke vil være tilstrækkelig specialiseret viden og kompetencer på det sociale område og på specialiserede undervisningstilbud som vi behandlede umiddelbart forinden den her sag

så der blandt andet skabes mulighed for en såkaldt abonnementsordning hvor en kommune eller region påtager sig at drive et tilbud mens de andre kommuner i fællesskab påtager sig et finansieringsansvar formålet er at skabe et incitament til at drive de særlig

med forslaget i dag

på rigtig mange af de fejl og uhensigtsmæssigheder som fulgte med kommunalreformen og lovforslaget forbedrer muligheden for at bevare og udvikle den specialiserede viden og sikre at der kan opretholdes en kvalificeret indsats over for mennesker med særlige behov flere organisationer er stadig væk bekymret det kan vi læse af høringssvarene og vi

om kommunerne fremadrettet vil benytte de specialiserede tilbud om socialstyrelsen har mulighed for at gribe ind i tide inden et specialiseret tilbud må dreje nøglen rundt det har vi selvfølgelig tænkt os at følge meget meget tæt vi deler jo bekymringen grundlæggende det var også

der var vores bekymring med den reform der blev lavet vi mener at vi når rigtig langt med det her lovforslag

så må vi jo tage en tur mere socialdemokraterne

med et tættere og mere velfungerende samarbejde mellem kommuner regioner og stat lovforslaget udmønter dele af aftalen om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov som alle folketingets partier indgik den trettende november to tusind og tretten aftalen indebærer at staten skal spille en større rolle undskyld

aftalen indebærer at staten skal spille en større rolle med at sikre at der ikke sker en uhensigtsmæssig uhensigtsmæssig afspecialisering på det mest specialiserede socialområde og

indebærer endvidere at der skal skabes bedre incitamenter til at

de mest specialiserede tilbud og der etableres en ny national koordinationsstruktur som forankres i socialstyrelsen lovforslaget har flere elementer socialstyrelsen skal følge udviklingen i målgrupper tilbud og indsatser overvågningsfunktionen skal gradvis skabe et nationalt overblik over de mest specialiserede målgrupper tilbud og indsatser socialstyrelsen får kompetence til at udmåle målgrupper eller særlige indsatser hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommunerne og regionerne for at sikre og videreudvikle den mest specialiserede indsats kommunalbestyrelserne skal i forbindelse

årlige rammeredegørelser forholde sig til disse centrale udmeldinger socialstyrelsen

fra kommunalbestyrelserne i hver region at anmode kommunalbestyrelsen i en eller flere regioner om at foretage en fornyet behandling af deres tilrettelæggelse og organisering af indsatsen i forhold til de centralt udmeldte målgrupper og indsatser samlingen af specialviden i viso er en stor styrke for borgerne hvis det rent faktisk også medfører at kommunerne inddrager konklusionerne i deres afgørelser det må da samtidig bemærkes at det undrer mig hvis kommunerne kan se bort fra anbefalingerne når kommunerne kan spørge den højeste sagkundskab på området for derefter selv at beslutte om de overhovedet vil følge denne anbefaling men det kan være at ministeren vil uddybe det om at kommunerne kan se bort fra anbefalingerne hvad mener ministeren med at forløbsbeskrivelserne først og fremmest er et planlægningsredskab for kommunernes

skal beskrive bedste praksis på et område og gøre det klarere hvad der anses

fagligt relevante og effektive indsatser for særlige målgrupper og hvordan vil ministeren følge op på i hvilket omfang kommunerne gør brug af forløbsbeskrivelserne i deres sagsbehandling og hvordan vil ministeren sikre at kommunerne anvender disse hvordan planlægger ministeren at den nye koordinationsstruktur skal finansieres i fremtiden og er det kun i etableringsfasen at midlerne skal findes og skal komme fra satspuljen

at borgerens mulighed for at anmode om ankestyrelsens inddragelse af

ikke er en tilstrækkelig sikring af borgerens retssikkerhed advokatrådet henviser i den sammenhæng til at sagsbehandlingen ved ankestyrelsen tager ti til tolv måneder hvilket kan medføre at den borger der har brug for genoptræning

muligheden for reelt at blive genoptrænet hvordan forholder ministeren sig til advokatrådets bekymring

som sagt er vi i dansk folkeparti også bekymrede men det her lovforslag er også en forbedring derfor ser vi frem til udvalgsarbejdet og vi vil selvfølgelig stille en række spørgsmål for man kan jo altid gøre et lovforslag endnu bedre

stærkere retssikkerhed for de borgere som er omfattet af det specialiserede område det er jo tiltrængt at vi får sikret

vi gerne ser at det bliver nemmere fremover at holde øje med om der forekommer urimelig høje betalinger til de private aktører på området

virkelig ikke skal tage fejl og komme til at slå alle over en kam

og meget komplekse problemstillinger det gælder for eksempel børn med stærkt udadreagerende adfærd børn og unge som har selvskadende adfærd eller stofmisbrugere med dobbeltdiagnoser

eller spædbørn som har store behandlingskrav fordi

deres mor måske har haft et alkoholmisbrug under

netop det at vi taler om så mange forskelligartede og komplekse problemstillinger er jo sådan set hovedpointen

og i dag vedrørende det her forslag kommunalreformen medførte nemlig at de her mennesker med så mange forskelligartede problemer som man egentlig ikke kan sammenligne med hinanden alligevel blev puttet

kasse så at sige og dermed ikke altid fik det rigtige tilbud oftere

har de fået det billigere tilbud det er dels fordi

kommunernes økonomi er blevet mere og mere udsultet dels fordi kommunerne ofte

har besluttet sig for at give tilbud som de selv kan tilbyde i stedet for for eksempel at sende personen til regionen eller en anden kommune hvor der

det har helt konkret ført til

unge mennesker med en hjerneskade som er blevet sendt på plejehjem sammen med ældre mennesker der kunne have været deres bedsteforældre hvor man ikke har haft viden nok til at tilbyde dem hjælp og støtte og udvikling

institutioner som har

erfaring og viden inden for et helt særligt område for eksempel alkoholskadede børn har måttet lukke

i orden og det er det der skal dæmmes op for det vi kan konkludere er at

kommunalreformen førte til den afspecialisering som vi frygtede også dengang

problemet er at er borgere der ikke får den støtte og hjælp de har behov for at institutioner med meget specialiseret viden ikke kan fungere på markedsvilkår fordi der ikke altid er en stor nok gruppe mennesker der har behov for præcis den hjælp som en institution

hvis vi ignorerer det

institutioner der lukker og viden der forsvinder med andre ord hvis vi handler så fortsætter afspecialiseringen det her lovforslag kommer forhåbentlig til at lappe en lille smule på problemerne det var oprindelig enhedslistens ønske at regionerne skulle overtage nogle af de mest specialiserede sociale indsatser indsatser simpelt hen fordi

behov for en større centralisering så der er et større befolkningsgrundlag

den enkelte institution men vi er også i enhedslisten gået konstruktivt ind i de her forhandlinger og vi glade for at der kommer en central overvågningsmekanisme vi glade for at

så bekymrede for om det vil blive brugt for meget vi er tværtimod bekymrede for om det vil blive brugt for lidt og for sent så vi ser institutioner lukke alligevel

pålægge kommunerne at gøre noget så det vil vi holde rigtig meget øje med altså at det her faktisk fører til at der ikke lukker

vi er også glade for at at forløbsbeskrivelserne bliver taget med det er de første spæde skridt til at skrive nogle rettigheder ned for de her mennesker som har behov for

specialiserede tilbud og der etableres en national vidensbase på specialundervisningsområdet som forankres i socialstyrelsen liberal alliance kan støtte

er det den

kan klare sig selv også skal klare sig selv

dem som ikke kan skal have en hjælpende hånd det her lovforslag er et godt eksempel på samfundet som giver en hjælpende hånd til borgere der benytter de specialiserede sociale tilbud og de mest specialiserede undervisningstilbud det er positivt at iværksætte en mere kvalificeret og bedre indsats for de borgere der har særlige behov og som har brug for stærkt

tilbud konkret går lovforslaget ud på at etablere en ny dialogbaseret national koordinationsstruktur og vidensopbygning som altså skal bidrage til at styrke opbygningen af viden men især også forbedre samarbejdet mellem kommunerne og det er nødvendigt for det har været en udfordring for kommunerne at samarbejde tæt om at give de bedste tilbud til borgerne

godt at man nu sikrer hjemmel i loven til at prioritere særlige indsatser for målgrupper hvor der er et behov for en øget koordination det er også positivt at der nu gives mulighed for undtagelsesvis selvfølgelig at gribe ind med driftspålæg hvis socialstyrelsen oplever at den særlige indsats ikke bliver løftet godt nok det giver brugerne den tryghed at de specialiserede tilbud fortsat løftes lokalt hvorfor gør vi så det her det gør vi jo for at sikre det sociale sikkerhedsnet et godt socialt sikkerhedsnet skal først og fremmest hjælpe de svageste i samfundet og maskerne skal være så store at mennesker falder igennem

at det opfanger dem der godt kan klare sig selv så man hænger fast i nettet og bliver afhængig af det offentlige metaforen har jeg lånt fra poul schlüter hvis fødselsdag vi fejrede for en uge siden og metaforen holder den dag i dag

og aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov som blev indgået mellem alle folketingets partier henholdsvis den seksogtyvende juni og trettende november

gerne besvare under udvalgsbehandlingen

gøre et lovforslag bedre og det bestræber vi os jo selvfølgelig altid på

minister ville sikre at kommunerne visiterer mennesker med særlige behov til de mest specialiserede tilbud

også fremover vil udarbejde forløbsbeskrivelser også

den aktuelt bedste viden om hvilke tilbud og ydelser der er relevante for en bestemt målgruppe og de skal selvfølgelig først og fremmest bruges som et planlægningsredskab for kommunernes

men her og nu vil jeg understrege at regeringen

den nødvendige specialiserede viden som stort set alle ordførerne også meget rigtigt har været inde på og at

behov men man kan måske også bare koge det ned til det det som fru mai mercado også meget rigtigt sagde sagde nemlig at det her handler om at have et sikkerhedsnet for de svageste borgere

er det det her et eller andet sted også handler om så

med en national koordineringsstruktur der er forankret i socialstyrelsen tager vi et vigtigt skridt i den rigtige retning for at følge op på de problemer der blev afdækket med evaluering af

med en gradvis vidensopbygning i socialstyrelsen over en årrække få et nationalt overblik over de

identificere de områder hvor der er behov for at gå ind fra centralt hold og understøtte og koordinere den mest specialiserede indsats på tværs

vil løbende blive udviklet og være på plads første juli

jeg tror at næsten alle ordførere også har været inde på at man vil følge det her rigtig tæt

der kan jeg sige at jeg også følge udviklingen rigtig tæt og og foretage

første centrale udmelding og og selvfølgelig også drøfte det med aftalepartierne

det helt konkrete men det betyder jo ikke at vi ikke også vil følge det hele vejen igennem

vil jeg selvfølgelig gøre

er klar over at der er tale om en stor opgave der bliver gennemført trinvis og som kommer til at tage tid men vi er som sagt på rette vej jeg ser rigtig meget

frem til løbende at drøfte implementeringen af aftalen med alle folketingets partier forslaget som

ordførere på tværs af partierne også har været inde på medfører at viso i socialstyrelsen overtager ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser der i dag hører under de

landsdækkende undervisningstilbud og der er målet jo

at understøtte en samlet koordination af specialrådgivning og vidensudvikling på området for den mest specialiserede specialundervisning med forslaget

for at overtage regionale tilbud

større sikkerhed for regionale tilbuds fremtidige placering og bedre grundlag for planlægning og investeringer også så indebærer forslaget også en revision af takstreglerne på det sociale område

aftaleformer og større gennemskuelighed i taksterne og større sammenlignelighed på tværs af private og offentlige tilbud det

er fuldstændig enig med fru karen ellemann i

yderste konsekvens som fru karen ellemann også sagde

regeringens opfattelse er at forslaget samlet

del af at forhindre uhensigtsmæssig afspecialisering på det på det mest specialiserede socialområde og specialundervisningsområde og dermed

får vi skabt et bedre grundlag for at mennesker med komplekse og sjældne problemstillinger får den hjælp som de har brug for

ministeren har også selv udtalt at der er udfordringer på området og til altingetdk har ministeren sagt at han vil have mere evidens på området at der mangler kvalitet og at det vigtigste er at finde løsninger

er fuldstændig enig med ministeren i at det er vigtigt at finde løsninger vi ved fra vores nabolande at obligatorisk familierådslagning og netværksmøder virker her afdækker man familiens og netværkets ressourcer det vi ser og hører og som flere undersøgelser har vist

børn bliver anbragt uden samtykke i to tusind og tolv traf kommunerne tre hundrede og syv og fyrre afgørelser uden samtykke i to tusind og elleve var det tre hundrede og syv og halvfjerds afgørelser om anbringelse af børn og unge uden samtykke ankestyrelsens undersøgelse fra to tusind og elleve viser mangel på handleplaner og mangel på børnefaglige undersøgelser praksisundersøgelsen viser desuden at kommunerne i to og tres procent af sagerne ikke har overholdt regler og praksis de hyppigste årsager til at sagsbehandlingen ikke følger alle lovkrav er at kommunen ikke

udarbejder en børnefaglig undersøgelse at handleplanen ikke er udarbejdet før kommunen træffer en afgørelse og at kommunen ikke indhenter samtykke fra alle relevante parter i sagen det første år efter oprettelsen af

og de seks og halvtreds henvendelser kom direkte fra børnene eller de unge selv

henvendelser vi får omkring dette

det medierne skriver forleden bragte bt en artikel hvori formanden for trillingeforældreklubben siger at det er meget almindeligt at kommunerne ikke hjælper før det er gået galt i en artikel i avisendk

en ny undersøgelse at offentligt ansatte i vid udstrækning holder mund

gælder socialrådgivere der blandt andet sidder med tunge børnesager med stor mediebevågenhed de kan have tendens til at klappe i om forhold

det er i hvert fald ikke sådan at man uden betænkeligheder ytrer sig vi har jo det hensyn at tage at der er meget vi kan sige men hvis det handler om generelle forhold hvor man for eksempel ikke kan forsvare det faglige niveau eller nedskæringer der møder jeg socialrådgivere som ikke tør sige det højt jeg ved at vi fra folketingets side lovgivningsmæssigt har forbedret indsatsen gennem mange år

tid til mere snak der skal handling til og det vil jeg også gerne høre ham sige på socialområdet jeg ser frem til debatten

er kommuner der har problemer med at overholde reglerne på børneområdet det viser blandt andet ankestyrelsens praksisundersøgelser og det fremgik også af den undersøgelse som socialstyrelsen og ankestyrelsen gennemførte i to tusind og tolv om implementering af barnets reform det handler for eksempel om at børn ikke bliver hørt og inddraget i tilstrækkelig grad i deres egne sager det er som jeg

med at sige naturligvis helt uacceptabelt og noget som jeg som minister vil følge rigtig rigtig tæt samtidig er det vigtigt for mig at understrege at vi har et klagesystem hvor både børn og forældre kan klage og få afgørelser efterprøvet af ankestyrelsen og domstolene det er med til at sikre retssikkerhed for børn og forældre også når

begår fejl men et velfungerende klagesystem er selvfølgelig ikke nok det er helt afgørende for mig at vi får en bedre praksis i kommunerne og det skylder vi

simpelt hen de børn som hele

den her debat også drejer sig om og som

ved jo at det her ikke er et nyt problem og det er heller ikke noget som vi lige kan løse med et snuptag det er et stort problem og der

mange udfordringer som kommunerne har stået over for i mange år og som vi

i folketinget i rigtig mange år har haft fokus på på at gøre noget ved for eksempel

udspring i nemlig barnets reform men også

overgrebspakken hvorfor står vi så med det samme problem

efter mange års indsats det kan man selvfølgelig spørge sig selv og her tror jeg det er vigtigt at vi gør os helt klart at at det her område også er ekstremt komplekst afgørelserne skal være socialt fagligt velbegrundede de skal være juridisk korrekte de skal tage højde for samarbejde mellem mange forskellige faggrupper og så videre

skal vi også sætte ind på flere fronter hvis vi for alvor skal have forbedret sagsbehandlingen for det første skal vi sikre at sagsbehandlerne har kompetencen til at håndtere svære og komplekse børnesager for de

til at arbejde derfor er er der også et arbejde i gang med at se på hvordan socialrådgiveruddannelsen fremover bedre kan ruste sagsbehandlerne til mere systematisk sagsbehandling ude i de forskellige kommuner men man er ikke færdig med at uddanne sig bare fordi man bliver socialrådgiver og det betyder også at vi skal styrke efteruddannelsen for dem der vælger at arbejde lige præcis med udsatte børn for det er ofte tunge og komplekse sager som de sidder med

sat midler af til netop efteruddannelse af sagsbehandlere og ledere på børneområdet og netop i dag har vi holdt møde om hvordan vi fremadrettet kan skrue efteruddannelserne sammen

målrettet sagsbehandlernes behov

tydelig ledelse for selv den bedste sagsbehandler har behov for at ledelsen sætter rammer

og støtter fagligt op og følger med i hvordan området udvikler sig

den faglige ledelse er også et af fokusområderne for den taskforce som vi har nedsat når taskforcen bliver kaldt ind af en kommune

en analyse af kommunens praksis på den baggrund bliver der opstillet en række anbefalinger og udarbejdet en udviklingsplan

får et bedre ledelsestilsyn med sagsbehandlingen taskforcen er på den måde et vigtigt læringsredskab for kommunerne og jeg har noteret mig med rigtig rigtig stor glæde at det er noget som kommunerne gerne vil gøre brug

ind på børneområdet at samtlige otte og halvfems kommuner har tilmeldt sig netværket fuldstændig ligesom

og interessen for at få besøg af taskforcen men i sidste ende

ikke også husker at rette blikket mod dem som det hele handler om nemlig børnene de skal inddrages under hele forløbet så den hjælp der sættes i gang tager udgangspunkt i hvordan lige præcis de oplever problemerne og hvilke ønsker de har derfor indførte vi også med overgrebspakken

hvornår der skal snakkes med barnet samtidig

vi sikret at ordningen med bisiddere til børn kan fortsætte og vi har givet børns vilkår midler til at tilbyde professionel besiddere til de børn der ikke selv kender en voksen som de gerne vil have med men her er det også vigtigt for mig lige at slå fast at god sagsbehandling selvfølgelig tager hensyn til både barns tarv

og barnets retssikkerhed med barnets reform satte vi hensynet til barnets tarv i centrum og det var og er helt klart stadig væk afgørende men reformen understreger samtidig også hvor vigtigt det er at støtte forældrene og hjælpe dem med at løfte deres ansvar netop som forældre på den måde sikrer vi også at anbringelser så vidt muligt undgås og vi understøtter at børn og forældre så længe det er forsvarligt kan bevare en tæt kontakt jeg mener altså at vi her i folketinget i fællesskab gennem en række reformer og aftaler har sat initiativer i gang og udstukket en kurs som adresserer de forskellige udfordringer men vi må jo selvfølgelig også erkende at der stadig er en række udfordringer tilbage for det

at der ude i kommunerne er en vilje og et ønske om at få styr

område her det vidner som jeg har nævnt tidligere taskforcens hjælp blandt andet om kl har desuden nedsat en aktionsgruppe hvor kommunerne arbejder med

at rette op på fejl som er påpeget af taskforcen

arbejde som jeg vil følge rigtig rigtig tæt samtidig mener jeg at der er behov for at gøre det politiske niveau i kommunerne opmærksom på at det bør være allerhøjeste prioritet at få styr på sagerne om de udsatte børn det bør indskærpes over for kommunerne at de er forpligtet til at gennemføre lovpligtige børnesamtaler og til at sikre lige præcis rettidig håndtering af underretninger og at de bør sikre sig at de har et grundigt ledelsestilsyn i sager om udsatte børn endelig vil et særligt

set grundigt på plejefamilieområdet det var

man også er bekendt med et centralt tema i barnets reform flere og flere børn anbringes

at sikre at plejefamilierne netop er klædt på til den opgave som er vanskelig at håndtere det er der selvfølgelig ingen tvivl om kommunerne ved hvordan de sikrer et godt match mellem barn og familie

derfor i dialog med parterne på det her område

andet også mødtes med et panel af børn anbragt i plejefamilier for netop også at høre

deres bud på udfordringer og løsninger hvis jeg skal summere op arbejder vi altså målrettet på at

hjælpe kommunerne med at få styr på indsatsen over for de udsatte børn med både de initiativer der er i gang og dem der er på vej understøtter vi at

både her i folketinget og ude i kommunerne tusind tak

til tryghed i opvæksten beskriver svigtet ingen vil se

og de anbefaler at børnene ikke skal flyttes kommunen ønsker ikke at yde yderligere hjælp til plejefamilien og vælger at flytte børnene til et nyt sted hvor de så er i tre dage hvorefter de

blev flyttet rundt syv forskellige steder inden de var fyldt to år det er ikke tryghed

snakket med en del anbragte børn

fortæller at børnene kender deres rettigheder de bliver simpelt hen ikke oplyst om dem

ikke iværksat rettidigt og det ender så ofte med en anbringelse

indkaldt til indrømmede vores daværende socialminister

der bliver anbragt som ikke skulle have været anbragt og kvaliteten i indsatsen er ofte mangelfuld det viser ankestyrelsens praksisundersøgelse også hvordan går det så med kommunernes implementering

sådan at udsatte familier og børn ikke får en tidlig forebyggende indsats der har været en række mediesager den sidste jeg læste om drejede sig om en trillinger der ifølge artiklen

og det endte med en tvangsanbringelse selv om det står i loven at søskende helst skal anbringes sammen sker det ikke altid

også kendskab til en række sager hvor man har splittet søskende ad

bedsteforældre øvrige familiemedlemmer

netværk begrundelsen for dette kan være at børnene er kede af det efter samværet

så jeg tror egentlig det er en normal reaktion at man som barn kan være følelsesmæssigt berørt

i form af anbringelse frem for den mindst indgribende foranstaltning

og manglende anbringelser

mit liv som plejebarn som i øjeblikket kører på dr ser vi en femten årig pige der har været anbragt syv forskellige steder

og afgørelsen skal træffes ud fra hvad der er til barnets bedste

afgørende at forvaltningen i sin afgørelse om samvær tager hensyn til at barnet ikke skal opleve samvær og kontakt i de situationer

her kunne ministeren måske svare på hvornår det er skadeligt at have samvær med sin familie og sit

efter samværet hvordan vil ministeren sikre at en familie får hjælp

og efterfølgende

nogle forældre tilbage i dyb krise og hvem hjælper familien hvad er konsekvensen

bliver overholdt jeg kunne også godt tænke mig

aldersgrænsen på tolv år for advokatbistand er passende eller om den eventuelt skal sættes ned og eventuelt også regner

en uvildig uvildig undersøgelse af ankestyrelsens praksis når vi ser hvor mange fejl der bliver begået på børneområdet

sagsbehandlingstiderne i ankestyrelsen jeg har så mange ting jeg gerne ville sige

skal vægtes folketinget følger udviklingen i børnesager forebyggende indsatser og hjælp til udsatte familier børn skal oplyses om deres rettigheder blandt andet via materiale herom regeringen opfordres til at udsende en skrivelse til kommunerne der indskærper forpligtelsen til at gennemføre lovpligtige børnesamtaler samt rettidig omhu ved forebyggelse og hjælp til udsatte familier regeringen opfordres også til i skrivelsen at understrege vigtigheden

når de har en børnesag samt at kommunerne sikrer oplysning om børns vilkårs professionelle bisiddere folketinget har taget initiativer for at opkvalificere kommunernes indsats heriblandt it systemet dubu

jeg kan med det samme sige at vi fra venstres side jo som også nævnt tilslutter os hele forslaget til vedtagelse men også allerede nu vil jeg gerne takke ministeren for

en god besvarelse hvor det jo blev tydeligt at det her er et vanskeligt område det var mens venstre sad i regering jeg var faktisk selv socialminister at vi forhandlede hele barnets reform på plads vi forhandlede længe og indgående og meget sagligt om en kæmpestor reform med en masse vigtige elementer i

et flertal i folketinget som bakkede os op helt grundlæggende handlede det om at vilkårene for børn og unge skulle forbedres hele det grundlæggende formål med barnets reform har ministeren allerede været inde på og det har dansk folkepartis ordfører selvfølgelig også

sikre at udsatte børn og unge får en tryggere opvækst

i langt højere grad får styrket kvaliteten af indsatsen på hele det her område og selvfølgelig hele den forebyggende indsats den tidlige forebyggende indsats hele diskussionen om bedre supervision og efteruddannelse af plejefamilierne

børnene blev og bliver hørt og får givet givet bedre muligheder for efterværn

også hele skærpelsen af underretningspligten som måske er det element man med rette kan sige fungerer bedst i barnets reform

underretter og man reagerer når man oplever at der er børn der mistrives men alle de her gode intentioner og al den klare lovtekst for det er jo mere end intentioner det er jo altså en meget meget klar lovgivning

har det svært i virkelighedens verden den har det svært

som vi har været inde på var jo netop at støtten og efteruddannelsen af plejeforældrene af plejefamilierne blev forbedret det var et initiativ vi

det er en kæmpestor opgave at være plejefamilie til et tvangsfjernet barn derfor blev der indført ret og pligt til supervision og efteruddannelse under anbringelsen

det er altså ikke alle kommuner der lever op til de krav der er for mange eksempler på at kommunerne ganske enkelt ikke giver supervision selv om plejefamilierne beder om det og gør opmærksom på det så sent som i mandags stod der i jyllands posten at over ni og fyrre procent af plejefamilierne ikke har modtaget den lovpligtige efteruddannelse det at

i udgangspunktet lyder det som en bedre idé hvis

være mange gode takter i i forhold til at få en en mere normal tryg hverdag hvor

man ikke har en en reservemor

har skiftende vagter og er på eller ikke er på så alt andet lige vil jeg stadig væk sige at

plejefamilierne men det er klart at hvis kommunerne så ikke lever op til at

den tilstrækkelige støtte og hjælp til børnene jamen så er der for stor risiko for at

i udgangspunktet ikke uddannet til men altså at der i hvert fald også til plejefamilierne er den tilstrækkelige støtte som er skrevet i lovgivningen så det er vigtigt for børnene at de ikke oplever brud brud på brud i deres opvækst at blive en del af en ny familie og også det at tage imod et barn i sin familie er en stor opgave

vi selvfølgelig meget interesseret i hvad ministeren gør for

at sikre intentionerne i barnets reform i forhold til både supervision og efteruddannelse af plejefamilier

endnu bedre til at håndtere sagerne på

vi hører stadig væk for tit om børn som enten ikke er blevet fjernet eller børn som er blevet fjernet på unødvendig vis

der er for mange sager der formentlig ikke er

er nogen der gør det med fuldt overlæg men det ændrer ikke ved at tallene er

børns vilkår der alt andet lige er tale om her barnets reform var og er også et forsøg på at forebygge at børn

det skal selvfølgelig ske gennem forskellige typer af indsatser bare for at tage et hurtigt eksempel

startet projekter i en række kommuner

de unge mødre kursusforløb for at gøre dem forældreegnede alle de her intentioner er gode nu har formanden rejst

kort taletid

et stort emne men alt andet lige og afslutningsvis vi håber at ministeren og det har han også givet tilsagn om får hanket op i kommunerne

børnenes tarv bliver varetaget på bedste vis og vi støtter naturligvis forslaget til vedtagelse

og trygge omgivelser med masser af kærlighed og muligheder men der er desværre også børn hvis forældre ikke kan give dem tilstrækkelig omsorg eller som i værste tilfælde udsætter dem for overgreb det er børn som måske er nogle af dem der har vanskeligt ved selv at råbe op vi kan alle huske de helt forfærdelige sager hvor børn har været udsat for et massivt svigt fra deres mor og far men når vi som samfund

er der tale om dobbelt svigt og det kan vi simpelt hen ikke byde børn derfor skal vi som samfund være meget bedre til at forebygge mistrivsel og omsorgssvigt vi skal tage hånd om de udsatte børn og unges problemer så tidligt som overhovedet muligt

så vi ikke svigter børnene dobbelt

gennem de seneste år taget væsentlige og store skridt

med barnets reform kom der for alvor fokus på det enkelte barns retssikkerhed og tarv frem for forældrenes og kommunens

blev underrettet at børn der burde anbringes uden for hjemmet

barnets reform indeholder rigtig mange gode elementer som mange har været inde på før mig men vi kan konstatere at der er udfordringer med kommunens implementering et kritikpunkt er at nogle kommuner ikke holder de lovpligtige børnesamtaler og dermed ikke inddrager barnet i sager om eksempelvis anbringelse det er naturligvis helt uacceptabelt

andre kritikpunkter handler om at det halter med den tidlige forebyggende indsats

og familiens problemer når at vokse sig så store at de både bliver vanskeligere og dyrere at løse dertil kommer at kommunerne er blevet kritiseret for ikke at handle hurtigt nok i sager om udsatte børn og unge

reglerne hjælper jo ikke børnene hvis ikke de følges op af konkret handling i kommunerne

må vi hjælpe dem derfor har socialdemokraterne heller ikke været blege for at bygge oven på barnets reform efter regeringsskiftet

ændret på reglerne om statsrefusion så særlig små fattige kommuner ikke står alene med udgiften til at anbringe meget store børneflokke for vi må erkende at der er kommuner

har overskygget hensynet til barnets tarv men vi er også gået et skridt videre i erkendelsen af at

sidste år gennemførte vi overgrebspakken der skal forebygge overgreb

sikre en styrket indsats for de børn og unge der har været udsat for overgreb

andet afsat midler til et permanent netværk for familiechefer i hele landet

og bedre kvalitet på anbringelsessteder botilbud og andre sociale døgntilbud for de allermest udsatte børn og

for to tusind og fjorten er der indgået en aftale om at styrke og målrette den tidlige og forebyggende indsats over for børn og unge der vokser op i udsatte familier så vi undgår at barnets og den unges og familiens

og tyve sat konkrete mål for den indsats der skal støtte udsatte børn og unge

og de kommende initiativer som

det er helt centrale initiativer

og have chancen for en god

det vil vi socialdemokrater

tak

hvor vigtigt vi alle sammen synes det her område er og hvor stor vægt vi lægger på at det ikke skal gå op i politisk palaver

når man går herinde og vi ellers kan bruge rigtig meget tid på at småskændes om det ene

men men det er måske

alvorlige område man overhovedet kan komme ind på jeg ved i hvert fald at noget der kan gøre mig mere ked af det end at høre unge mennesker fortælle om svigt i familien som så bliver fulgt op af svigt i systemet at have alt for mange sagsbehandlere alt for mange afbrudte forløb på en institution eller i en plejefamilie og så videre og så videre

skal anbringes og at det skal ske på en professionel og omsorgsfuld måde og

barnets egne ønsker men vi gør også noget for familierne

jo familier hvor man måske kan forebygge at en anbringelse bliver nødvendig

også rigtig glad for de initiativer der lå i barnets reform i forhold til at styrke familierne og forældrene

det gjorde indtryk på mig for

det viste jo at de er mindst lige så optaget som os af at realisere barnets reform de synes det er en god reform de bakker op om den så min oplevelse er at alle de gode viljer er til stede men selvfølgelig ved vi at gode viljer ikke er nok men der bliver snart arbejdet fra alle ender og kanter på at viljerne også skal blive til virkelighed socialstyrelsen har initiativer kl har initiativer jeg tror også på

at kommunerne ønsker at gøre det bedre

blandt andet at have en debat

understreger selvfølgelig det gode i intentionerne i barnets reform men anerkender jo også at der er implementeringsproblemer men den

med nogle konkrete løsninger på det det synes vi er en rigtig fin balance for

og dem skal vi også have øje for herinde og gøre hvad vi

blinkende røde lampe omkring de forfærdelige kommunale svigt vi har oplevet i en række børnesager inden for de sidste ti år blandt andet de såkaldte tønder og brønderslevsager jeg skal også med et smil på læben kvittere for dansk folkepartis udvikling

for børn så der er i hvert fald sket noget og det her er

rigtig godt initiativ arbejdet med barnets reform har været et langt sejt træk der oprindelig begyndte med anbringelsesreformen

at styrke hensynet til barnets tarv frem for hensynet til forældrene at sikre udsatte børns rettigheder at sikre en tidligere indsats også af forebyggende karakter at sikre mere kvalitet både i sagsbehandlingen og i selve indsatsen

vi er da kommet et stort skridt videre reglerne om udveksling af oplysninger om rent private forhold er blevet styrket der er nu gode muligheder

kan udveksles relevante og nødvendige oplysninger om private forhold vedrørende et barn eller en ung mellem socialforvaltning skole sundhedspleje dagtilbud

til gavn for udsatte børn anbragte børn har fået ret til en støtteperson der kan fungere som stabil voksenkontakt med positiv betydning for barnets eller den unges udvikling tilsynet med opholdsstederne er blevet styrket med tilsynsreformen overgrebspakken har blandt andet banet vejen for oprettelse af børnehuse i alle landets regioner den skærpede underretningspligt er blevet præciseret så det nu er tydeligere hvornår man som fagperson skal underrette socialforvaltningen hvis man ser mistrivsel hos

sammenlægningen af de fem statsforvaltninger har nu også banet vejen for en forbedret og mere professionaliseret sagsbehandling i samværs og bidragssager i statsforvaltningen så håber vi faktisk også at den nye folkeskolelov

styrker netop de svagest stillede børn men selv om der er sket forbedringer både lovgivningsmæssigt og i

er der så sandelig stadig plads til forbedringer som også

der er desværre stadig mange eksempler på en alt for stærk silotænkning i kommunerne hvor udsatte børn og familier falder igennem

skal rende fra den ene sagsbehandler til den anden uden at

hvilket jo gør som

nævnt at det er sværere at finde kvalificerede plejefamilier og dermed gøre den brug af plejefamilier som vi

pædagog til at støtte mig hver eftermiddag som jeg faktisk bad om og så en aflastningsfamilie en weekend om måneden nej det kunne jeg ikke forklare hende men jeg kunne

jo godt se at det måske havde været lykkeligere for dem jeg vil ikke lægge skjul på at

og organiseringen af arbejdet også er alfa og omega for os her der skal være tilstrækkelige ressourcer i form af veluddannede socialrådgivere og de skal have en passende sagsmængde og der skal være en kultur som fremmer faglighed helhedstænkning og reel inddragelse af børn og forældre

at finde netop den løsning som tilgodeser det enkelte barns trivsel sundhed og udvikling dokumentation evidens og forskning kan bringe os et stykke og

først og fremmest om at vi alle sammen tør se og tør lytte til hvor der er børn og forældre som skal have en indgriben og en hjælp fra fællesskabet en indgriben fra kommunale medarbejdere

arbejde i rammer der befordrer gedigen kommunikation fokus på etik og retssikkerhed og en stædig insisteren på at fremme det enkelte barns tarv det handler først og sidst om medmenneskelige relationer og sagsbehandlere med tid til at bruge både hjerte og hjerne det ser vi at vi med den fælles vedtagelse er med til at fremme og sf bakker

langtfra er lykkedes i tilstrækkelig grad enhedslisten var ikke med i aftalen om barnets reform og det skyldes ikke så meget indholdet af barnets reform for

er i hvert fald et godt udgangspunkt men at vi ikke er med i satspuljen fordi satspuljen jo handler om at man finansierer en række tiltag ved at tage penge fra de økonomisk dårligst stillede danskere de arbejdsløse

det jo faktisk er sådan at satspuljen er et helt utilstrækkeligt redskab til at sikre

social indsats når der i nedgangstider stort set ikke er penge at fordele rammer det rigtig gode og nødvendige indsatser som i realiteten burde have faste bevillinger på finansloven når det er sagt så er der jo en række gode elementer i barnets reform for eksempel en styrkelse af børns rettigheder der er så også nogle ting som vi er mindre begejstret for men selve formålet

i dag diskuterer vi så om kommunerne lever op til intentionerne og på rigtig mange måder

er svaret ganske enkelt nej og det har såvel kommuner som folketing ansvaret for jeg tror at hvis vi for alvor skal flytte noget på det her område

skal vi ændre på de økonomiske incitamenter

problem når man har en udgiftsfordeling

kan komme til at koste en kommune flere hundrede tusind kroner om året at gøre det der er bedst for barnet

uden at man skal tro at kommuner altid hengiver sig til kassetænkning så er

over det antal børnesager per sagsbehandler som man kan tage sig af

også indgået i debatten flere gange vi kender eksempler på socialrådgivere og sagsbehandlere som sidder med mere end fyrre sager på det her område og det er nok indlysende for de fleste at det kan være uoverskueligt og gå ud over kvaliteten vi synes også den forebyggende indsats halter det arbejde der handler om helt at undgå at børn ender i de meget udsatte situationer skal styrkes det kan man for eksempel gøre gennem socialrådgivere i daginstitutionerne et af de krav som enhedslisten flere gange har rejst

betyde at pædagoger og socialrådgivere i fællesskab bliver bedre til at spotte børns problemer før de vokser sig store og at forældrene kan få råd og vejledning så tidligt at det hele ikke ender galt for familien det er godt for de mennesker der vedrører

set også godt for samfundet og samfundsøkonomien det kunne også være gennem særlige forældrekurser med særligt fokus på vordende mødre i en udsat position barnets reform havde i høj grad sigte på forældre hvor en anbringelse allerede var sket eller stod umiddelbart i udsigt men det er altså muligt at gøre mere for at en familie ikke kommer dertil en central del af barnets reform var desuden en revision af lovgivningen om efterværn

så konstatere at det virkelig halter alt for mange anbragte unge overlades enten helt eller delvis til sig selv så snart de fylder atten år og vil så gentage det forslag som

men bliver forpligtet til at give den unge et tilbud

sige at vi er rigtig glade for at det forslag som vi også

som handler om oprettelse af børnehuse nu er blevet til virkelighed det betyder forhåbentlig at langt færre overgreb mod børn bliver overset af systemet

vil opfordre ministeren til at følge op på om alle de forskellige myndigheder der har at

hvor der er mistanke om at de har været udsat for overgreb nu også begynder at arbejde sammen og sikre at børnene kun behøver at komme i børnehuset og ikke både på politistation og kommunekontor og sygehus og andre steder vi støtter fra enhedslistens side teksten i det forslag til vedtagelse

meget glade for så er det det centrale element hvor regeringen pålægges at følge ekstra godt op på gennemførelsen af børnesamtaler men alt i alt synes vi at der

omkostninger for disse børn hvis kommunerne ikke på bedste vis lever op til intentionerne i barnets reform og derfor kan liberal alliance også bakke op

rent faktisk viser at kommunerne ikke lever op til

inderligt og varmt op om at der nu bliver sendt en skrivelse til kommunerne som præciserer reglerne sådan

det er utrolig vigtigt der er faktisk to

sit barnebarn i netværkspleje og den anden plejemor

haft to børn i

at efter udgivelsen af den her bog

deres børn i pleje længere

mange kommuner der har en stor velvilje

det her blandt andet hjørring kommune

en rapport fra deloitte for at undersøge

hvad der kom ud af den rapport

i tretten procent af sagerne foreligger en børnesaglig undersøgelse i en og tyve procent er den ikke udarbejdet og i seks og tres procent

er der handleplan i to og tredive

i syv og tyve procent af sagerne er der afholdt børnesamtale i syv og halvtreds procent er der ikke afholdt børnesamtale og i seksten procent er børnesamtalen ikke afholdt rettidigt det gav så også

men man må da anerkende

en kommune som iværksætter sådan en rapport og undersøger sig selv

jeg sige velkommen tilbage det er dejligt at se dig i folketinget igen jeg vil godt takke for debatten

opfølgende spørgsmål fordi ministeren

på de spørgsmål jeg stillede i forhold til om han ville iværksætte en undersøgelse

hvordan ankestyrelsens praksis fungerer men jeg sender dem på skrift jeg vil godt takke alle sammen for debatten i

i må have en rigtig god påskeferie

opgørelse af afgifter på timebasis for kraft varme værker udvidet benyttelse af afgiftsfrie institutionsbusser justering af ligningsloven vedrørende et befordringsfradrag for pendlere i yderkommunerne og lempelse i elafgiftssatsen for elektricitet fra land til større skibe

det er et udtryk for at regeringen har lyttet både

befolkningen i forhold til at droppe

for at vi kan leve op til eus minimumsafgifter på gas fremstillet ad denne vej opgørelsen af afgifter på timebasis for kraft varme

af energiforliget fra to tusind og tolv hvor dette vil muliggøre den grønne omstilling på vores kraft varme værker fra kul til ve brændsel

sige at man ikke bliver straffet for at bruge biobrændsel på vores kulkraftværker rent økonomisk udvidet benyttelse af afgiftsfrie institutionsbusser er som sagt også en del af lovforslaget hvilket betyder at frikommuner uden godkendelse i skatteministeriet kan bruge institutionsbusser til andre formål end de hidtil har haft mulighed for det vil for eksempel sige at medarbejdere og personale kan bruge dem til møder og kurser med mere

spændende tanker som er i frikommunerne og som vi også støtter op om der lægges ligeledes

for pendlere i landets yderkommuner det har alene teknisk karakter og ændrer ikke på at denne regering ellers har ændret på kriterierne for

interessant at få konsekvensvurderet

den videre behandling af lovforslaget endelig indeholder lovforslaget en lempelse af elafgiftssatsen for elektricitet fra land til større skibe det ligger fint i tråd med venstres politik på området det har en række

ikke ret mange skibe der er indrettet sådan at man kan benytte sig af muligheden hvorfor vi vil sige farvel til en rigtig stor omsætning hvis det er noget vi pålægger skibene det er en meget blandet pose bolsjer

bemærkninger til og det vil vi selvfølgelig også gerne gøre fra

ændring i forhold til mulighederne for at bruge mere el

krydstogtskib liggende og dampe nede i københavns havn det er faktisk en kæmpe fordel

ikke skal bruge de dieselmotorer som er på skibene men kan trække strømmen fra land og derfor er det godt at det her lovforslag gør det billigere og nemmere

at få adgang til det i forhold til biogas

også har været sagt at det er en del af implementeringen at leve op til eus

men det er også vigtigt at sige at man med energiforliget har lavet nogle andre støtteordninger i forhold til biogas som

biogassen er sat ud af spillet om man så må sige og derfor står vi selvfølgelig også fuldt bag den overensstemmelse som der nu bliver mellem vores forpligtelser i forhold til eu og så det at biogas stadig væk er attraktivt i forhold til den opgørelse af afgift på timebasis som der har været nævnt i forhold til kraft varme værker

er det jo fuldstændig i tråd med de

side hæfter vi os særlig ved at det jo i hvert fald er med til at fremme værkernes brug af ve brændsler som vi

busserne har der været et forsøg hvor man har kunnet

busser i frikommunerne hvor de ikke var omfattet af registreringsafgiften og der siger man så at de steder hvor man har de her ting kan man bruge de samme busser som jo findes i forvejen til også

lave andre fornuftige ting for institutionens skyld altså hvad enten det

er uddannelsesformål eller indkøb eller hvad det kan være

pendlere og befordringsfradrag er der tale om synes jeg en relativt teknisk ændring som gør at det som egentlig var intentionen i aftalen lever vi også op til og basically handler det jo om at sikre folk der bor i yderområderne og har langt

set gerne understøtte for det det er vigtigt at de arbejder men det er også vigtigt at de bliver boende i nogle af de områder

en pose velsmagende blandede bolsjer og socialdemokraterne

og de fleste af dem synes vi da i dansk folkeparti er ganske udmærkede ideer forslaget om at man lemper elafgiften for el leveret til krydstogtskibe og andre

erhvervsmæssige skibe når de ligger i havn af hensyn til at det skal kunne betale sig for skibene at købe ellen i stedet for at producere den selv

har til formål at gøre at der bliver mindre forurening med partikler i havnene og det er såmænd ikke et formål som vi i dansk folkeparti

noget imod på nogen måde så det skal regeringen da have ros for også at man bekymrer sig om ganske små detaljer i i afgiftslovgivningen og i skattelovgivningen og også prøver at fremme et godt havnemiljø så det er da noget som vi kan gå ind for det næste element i lovforslaget

at det foreslås at biogas skal være omfattet af

kan leve op til energibeskatningsdirektivet jeg har noteret mig i høringssvarene at der er en del kritik af den måde som

er udformet på at det måske ikke er afgrænset rigtigt at det måske ikke er fuldstændig i overensstemmelse med

det som er meningen i energibeskatningsdirektivet så det synes jeg da er noget vi skal arbejde videre med i løbet af udvalgsbehandlingen i dansk folkeparti falder vi jo ikke på halen bare fordi der er nogle der skriver i et lovforslag at nu implementerer implementerer vi et

eu direktiv og

vil jeg da tillade mig at spørge ind til det i udvalgsbehandlingen

at de kan gå over til at anvende timebaseret opgørelse af deres afgiftspligtige brændsler i stedet for månedsbaseret og det

og som vi indgik for to år siden med næsten alle partier her i folketinget så det er også et udmærket element

plejehjem der ligger i frikommuner

har for at bruge deres afgiftsfri plejehjemsbusser til andre formål end lige præcis at fragte plejehjemmets beboere eller brugere rundt

bruge dem til andre relevante køreformål i forbindelse med plejehjemmets drift så det er også noget vi kan bakke op om ligesom vi bakker op om det sidste element i lovforslaget nemlig at at befordringsfradraget altså det udvidede befordringsfradrag til

kommer til at blive implementeret i lovgivningen i overensstemmelse med den aftale som blev lavet tilbage i to tusind og ni og som altså blev kan man sige fejlimplementeret så den lille fejl bliver der rettet op på med lovforslaget her så jeg skal sige at

elementer der er i lovforslaget og så skal vi

i det her med med energibeskatningsdirektivet

erhvervsmæssige skibe i danske havne nu kan forbruge elektricitet direkte fra land der er miljømæssige fordele ved det da el på den måde alt andet lige kan produceres mere miljørigtigt

med hensyn til biogassen anerkender sf at vi skal pålægge biogas eus minimumsafgift

med energibeskatningsdirektivet og på samme måde støtter sf op om muligheden for at anvende timebaseret opgørelse

anses for at være en direkte følge af

sf støtter op om registreringsafgiftsfri institutionsbusser på den måde

disse også kan bruges til andre formål uden at skulle søge skatteministeren om tilladelse det skal dog påpeges at det tydeligt skal fremgå af loven hvilke betingelser der er for den

det sidste element i forslaget om pendlere der er bosat i yderkommunerne og er blevet sat i en dum situation på grund af en lovteknisk fejl

så pendlerne ikke befinder sig mellem to stole og med ændringen kommer lovforslaget jo til at stå som det oprindelig var meningen

så konstatere når regningen skal betales for den meget massive

helt fraværende så kan man ikke se venstre for bar fodsåler man fortrænger for eksempel i debatten om forsyningssikkerhedsafgiften og erstatning for den fuldstændigt at en ikke uvæsentlig del af pengene faktisk går til at finansiere det som venstre praler af at have skaffet jeg synes måske bare sådan

ansvarlighed ville være en god idé

set ikke noget imod hvis vi kunne trodse eu også på

hvis vi så kunne få et flertal i folketinget for at vi droppede al statsstøtten til biogas så behøvede de efter min opfattelse ikke at betale afgift

så kommet en minimal afgift fordi regeringen enten af hensyn til venstre eller hensyn til

kræfter mener at biogas er et af de områder hvor man skal krybe så tæt på eus bundgrænse som man

den her skat er jo ikke noget argument for enhedslisten for ikke

for adskillige byer i danmark og for havnemiljøet i adskillige byer i danmark

man vil jo meget gerne have krydstogtskibe til byerne for at skabe udvikling beskæftigelse og den slags

ganske ofte er på en meget stor energiforbrugende måde

set ikke så glad for men jeg medgiver at det kan være vanskeligt at gå så effektivt til værks så går man den bløde vej ligesom de har gjort i andre lande

få lempet på afgiften og det kan man roligt gøre al den

stund at der ikke er nogen af de her skibe der i dag bruger den her måde

få strøm på så der er ikke noget provenutab ved at lempe afgiften helt ned til eus mindstegrænse

tro at det her var sådan et lovforslag som liberal alliance burde glad for fordi det hele handler om at få afgifterne ned på eus mindstegrænse

godt at man gerne vil hejse det eu kritiske flag her op til eu parlamentsvalget

være så stor men ellers synes jeg da nok at sådan en klar nedsættelse af energiafgifterne burde påkalde sig større begejstring

i hvert fald glade for at man gennemfører det og synes at det er en miljømæssigt rigtig fornuftig ting

nogle af de andre elementer i lovforslaget og om

sige at det jo er modigt at begynde at udtale sig om detaljerne

fordi det er teknisk forholdsvis detaljeret det man kan konstatere

det der sker i forhold til befordringsfradrag til pendlere i yderkommunerne

omkring timebasis for kraft varme er

tale om provenuneutrale handlinger som tilsyneladende tjener et fornuftigt formål hvis man i det her tilfælde skal fæste lid til hvad der står i bemærkningerne og det vælger vi så at gøre

en enkelt ting til sidst som jeg også gerne vil fremhæve som

forsøgskommuneordningen bruges jo tit til at gennemføre ting som stiller borgerne dårligere i det her tilfælde kan man sige at

muligheden for at bruge de her afgiftsfri institutionsbusser til en række ekstra tiltag

grund til at kommunens institutioner er i besiddelse af busser der holder stille hvis de kunne bruges til noget fornuftigt så derfor er vi glade for at man nu løser den lille udfordring der er med at når det handler om skat

kan man ikke nøjes med at give undtagelser så skal man også have hjemlet skatten og skatteændringerne i lovgivningen det er udtryk for at hvert fald i princippet er retssikkerhed når man snakker om skattesystemet

en anden sag men vi støtter altså det her lovforslag som vi synes indeholder en række gode og fornuftige elementer

gjort et stort nummer ud af at gøre

skal finansieres på en eller anden måde

den støtte som venstre gerne vil give til udvalgte energiformer

behøver ligesom venstre gjorde mens venstre

skulle lægges på alt fossilt brændsel men også på brænde til pejsen og på halm og træpiller og alt muligt den slags ting behøver vi ikke at opfinde modsat venstre som skal bruge pengene til at støtte forskellige energiformer vi behøver heller ikke når vi har mistet regeringsmagten hvis vi nu havde haft den på et tidspunkt at aftale at gennemføre forsyningssikkerhedsafgiften med den nye regering der kom ligesom venstre har gjort og vi behøver således heller ikke nu at rende rundt og lade som om vi er imod en afgift som vi har opfundet og aftalt skal gennemføres ligesom venstre gør for at narre vælgerne til at tro at venstre er imod energiafgiftsforhøjelserne når venstre i virkeligheden opfinder dem og aftaler dem den slags ting behøver vi ikke fordi vi vil støtte alle mulige energiformer så vil jeg sige om det her lovforslag at det jo rummer en række udmærkede lempelser

som vi godt kan bakke op om men det hele er finansieret af at man indfører en afgift på biogas som ikke i dag er afgiftsbelagt og man gør det med den begrundelse at eus energibeskatningsdirektiv tilsiger at man skal gøre

er bare mange der sætter spørgsmålstegn ved om det er rigtigt at eu siger at vi skal gøre det brancheforeningen for biogas efterspørger en begrundelse for at biogas er omfattet af eus energibeskatningsdirektiv dansk energi siger at hvis biogas er omfattet af eus energibeskatningsdirektiv

det er nemlig kun vegetabilske produkter der er det ifølge miljøstyrelsens bekendtgørelse siger dansk energi

at biogas er omtalt i energibeskatningsdirektivet så det der med at sige at det er noget eu kræver af os er åbenbart en sandhed der kan tolkes

at regeringen har brug for pengene og gerne vil bruge pengene regeringen har brug for et provenu til at finansiere de andre tiltag her og regner sågar også med at det samlede lovforslag giver ti million kroner mere i statskassen om året

det forventer vi ikke at vi vil stemme for

ikke så godt lide finansieringsforslaget vi forstår ikke hvorfor der skal afgift på biogas afgift på energi kan være begrundet med at energien er forurenende på en

men biogas er jo ikke forurenende

derfor kan vi sådan set ikke se nogen grund til at lægge andet på det end moms

vil følge behandlingen af lovforslaget og se hvordan det ender

at se om vi mere præcist kan vægte de positive elementer over for de negative men forventningen er at vi vil stemme imod

men det er bare ikke vores tilgang til energipolitikken at bestemte energikilder skal favoriseres med tilskud fra det offentlige det vi gør er at vi forsøger at afskaffe afgifter på forskellige energiformer og vi stemmer imod indførelsen af afgift på biogas som jeg lige har fortalt det er vores

at sige fingrene fra det her markedet skal have lov til at finde sig selv leverandørerne skal

liberal alliance det kan der være masser af fordele og ulemper ved men hvis vi

når nu hjertet banker så meget for biogas

og det fjerner en barriere for at skibene får leveret elektricitet fra land skibenes forbrug af elektricitet fra land giver miljømæssige fordele i forhold til hvis elektriciteten produceres

biogas som i dag er afgiftsfri pålægges eus minimumsafgifter på gas det sker af hensyn til overholdelse af energibeskatningsdirektivet og for nu

artikel to nummer en litra b eller position to tusind syv hundrede og elleve i eus kombinerede nomenklatur så har vi i hvert fald en klar kildeanvisning på hvor i direktivet det er

læst høringssvarene som vi kan høre at herre ole birk olesen også har og efter skatteministeriet klare opfattelse kan den undtagelse som der henvises til ikke bruges

lempelse for afgiftspligtig brændsel til anvendelse i pilotprojekter vedrørende brændsel fra vedvarende energikilder det er det den

og den regel kan altså ikke benyttes til at videreføre den nuværende afgiftssituation for biogas desuden indføres der en valgmulighed for kraft varme værker så de kan anvende timebaseret opgørelse ved fordelingen af afgiftspligtige brændsler mellem produktion af elektricitet og af varme og det fremmer omlægningen til biomassebrændsel på de centrale kraft varme værker og forslaget

udvidet brug af registreringsafgiftfri plejehjemsbusser i en forsøgsordning i frikommuner til erstatning

den gældende ministerbemyndigelse i lov om frikommuner

der skal jeg til sfs ordfører sige at det skal være en anvendelse der er i institutionens egen interesse eksempelvis indkøb eller uddannelsesformål eller affaldstransport

så er jeg også glad for at pendlere der er bosat i visse yderkommuner og som pendler over

dagligt mellem deres sædvanlige bopæl og arbejdsplads sikres mulighed for at kunne anvende det forhøjede befordringsfradrag frem til og med to tusind og atten eller i mindst syv år fra det tidspunkt hvor de blev omfattet

en fejlretning

afgiver høringssvar er de ikke altid enige

indvendinger der er rejst

nødvendigt for at overholde direktivet

jeg kan da se at også nogle af dem der er nævnt her har en sund og naturlig interesse i at der ikke kommer afgift på

dels den manglende fremdrift i fns klimaforhandlinger for

nå en global klimaaftale der vil sikre at den globale gennemsnitstemperatur ikke stiger mere end to grader dels svagheden ved en fn proces der kræver global konsensus og hvor laveste fællesnævner bestemmer jeg deler enhedslistens frustration over at fns klimaforhandlinger går for langsomt regeringen ønsker vedtagelsen af en ambitiøs global klimaaftale hurtigst muligt jeg deler også den opfattelse at overliggeren skal sættes højt for at sikre en ambitiøs og grøn omstilling og at danmark skal være med i forreste række også når det gælder

international klimaindsats enhedslistens forslag vurderer jeg imidlertid ikke er det rigtige tiltag

vil de lande der skal deltage i en sådan klub hvis indsatsen for alvor skal batte noget realistisk set ikke være interesserede

kina og indien de to lande forventes alene at stå for en tredjedel af verdens samlede udledninger i

for det andet er danmark allerede involveret i et større antal internationale

og energieffektivitet vores indsats bør ikke handle om at opfinde nye fora men snarere at få det bedste ud af de eksisterende

har danmark en ledende rolle i den såkaldte cartagenadialog som netop er en kreds af cirka fyrre klimaprogressive i og ulande der arbejder for en ambitiøs global klimaaftale ved at koordinere en fælles tilgang til klimaforhandlingerne herudover er danmark med til at påvirke de store økonomier til at højne ambitionsniveauet via de årlige petersbergmøder og vores observatørstatus i

danmark arbejder også aktivt i forskellige samarbejdsfora med fokus på grøn omstilling

et energisamarbejde mellem tre og tyve større industrilande som tilsammen står for firs procent af de globale udledninger

fokus på omstilling af energisystemer i grøn retning og udvikling af nye

danmark er endvidere et aktivt medlem af det internationale energiagentur iea iea er i dag den internationale energiverdens centrale samarbejdsorgan hvor vi har lejlighed til at udveksle erfaringer med andre lande om hvordan vi på samme tid når vores målsætninger for energiforsyningssikkerhed klima og økonomi endelig har danmark også været en vigtig kraft i oprettelsen af irena international renewable energy agency i to tusind og ni der arbejder for udbredelsen af vedvarende energi og som nu tæller en hundrede og tredive lande herunder kina usa og indien irena har blandt andet påtaget sig at arbejde for målet om fordobling af andelen af

har vi fra dansk side etableret en række bilaterale samarbejder for at fremme reelle og målbare drivhusgasreduktioner i nogle af verdens største to tusind

tolv oprettede regeringen således en low carbon transition unit som understøtter grøn

med afsæt i fyrre års danske erfaringer med vedvarende energi og energieffektivitet samarbejder danmark med sydafrika vietnam og mexico og bilateralt med kina

hjælpe disse lande med at udvikle og implementere ambitiøse energi og klimapolitiske målsætninger rationalet bag indsatsen er aktivt at bruge danske styrkepositioner på klima og energiområdet i et myndighed til myndighed samarbejde samlet set er det regeringens vurdering at der internationalt ikke er appetit

opfattelsen af at der er for lidt fremdrift i fns klimaforhandlinger

helt afgørende også at arbejde uden for fn for at understøtte fn forhandlingerne

jeg vurderer ikke at enhedslistens forslag vil kunne skabe merværdi i den internationale klimaindsats frem for at danne nye klubber som ikke omfatter de store udledere skal vi arbejde

og klubber vi arbejder i og de

jeg synes at et samarbejde der består af såvel industrialiserede lande som ikkeindustrialiserede lande som sammen viser hvordan man er i stand til

måske lige præcis er det man har brug for på internationalt plan for at rykke ved forhandlingerne

jo ikke fordi der ikke findes lande ud over danmark i

lande som er interesserede i den slags

sørge for at få værdi ud af de samarbejder vi er involveret i snarere end at starte nye

store udledere med om bord i et forpligtende samarbejde uden for fn samarbejdet desværre

en række bilaterale samarbejder

være et perspektiv i at forsøge at koble nogle af dem

er noget pondus og pointe i og hvor

aldrig møder de lande vi samarbejder med bilateralt ved andre forhandlingsborde mange

listede op her har en variation af deltagerlande men dog

også enige i at der i allerhøjeste grad er brug for politisk handling og der er måske i virkeligheden mere brug for politisk handling end der er brug for nye

den her problemstilling i derfor er vi helt enige med klima energi og bygningsministeren i at der ikke er brug for yderligere

at sikre at der kommer til at ske noget på

gør alt hvad vi overhovedet kan for at det ikke bare er eu landene med danmark i spidsen som løfter den her opgave men at der også kommer andre lande med og der har vi tillid til at den danske regering sikrer at danmark er stærkt placeret i de

at sikre at der bliver en aftale det har vi i allerhøjeste grad brug for

vil også godt tilføje at venstre

det derfor afviser vi det her beslutningsforslag

en position hvor det ser ud til at der kommer gode resultater og

er ved at få resultater hvad kunne herre lars

lilleholt så tænke sig at man kunne gøre fra danmarks side

klimapanelet har været ude med stærke advarsler om fødevaresikkerheden og sådan

at verdens lande vil samles om

gerne gøre det globalt men tror venstre ikke at vi kunne skubbe lidt mere til at gøre en ekstra indsats globalt hvis vi gjorde det

det er fornuftigt at vi gør alt hvad vi overhovedet kan i de internationale fora vi

verden løfter sig på det her område

får diskuteret herhjemme om ikke vi kan presse på

hinanden om at den rapport der kom for nylig den sidste delrapport fra fns klimapanel jo tydeligt viser at ikke bare de ting vi har hørt om før men også meget alvorlige problemer på fødevareområdet og

ikke bare står over for os men faktisk rammer rigtig mange steder på kloden så der er god grund til at tage det her seriøst og det synes jeg vi skylder at minde hinanden om det kunne man også godt som som herre per clausen jo lidt antydede nogle gange ønske sig afspejlet i den danske debat om en ambitiøs og i hvert fald om ikke andet så relativt stabil forudsigelig og fastlagt energi og klimapolitik som den vi jo faktisk plejer at kunne enes om i folketinget jeg mener selvfølgelig at det er vigtigt

engagement i det internationale

at vi har haft grønlandsdialogen cartagena og andre forskellige

som ministeren også har nævnt omkring det internationale energiagentur clean

economies forum og så videre og så videre er der rigtig mange steder hvor vi kan presse på der er heller ikke nogen tvivl om at når man ser danske ministre agere

cop møderne altså i fn forhandlingerne så er danmark

dem som både internt i eu og i forhold til andre lande i alliancer med ldcerne altså de mindst mindst udviklede og fattigste lande er med til at presse tingene i den rigtige retning

tror jeg at vi må erkende at

danmark i de bestræbelser vi gør og som vi i øvrigt ikke er alene om og

der er flere der hopper på den vogn der bliver jo løbende diskuteret hvordan vi kan udvide indsatsen men jeg er ikke sikker på at vi skal lave et nyt og separat forum for de her ting det er

umiddelbart socialdemokraternes holdning når det er sagt er der ingen tvivl om at det

handling bag ordene og mene noget med tingene er vigtigt for ens stemme i det internationale samarbejde der er

allerede de sidste par år har kunnet sige

set altid haft en ambitiøs klima og energipolitik i danmark

verdensrekord at vi går rigtig langt

få den grønne omstilling og omsorgen for klimaet til at gå hånd i hånd med at få skabt nogle arbejdspladser og få drevet noget erhvervsudvikling fremad det er rigtig godt og det giver selvfølgelig genlyd også i de internationale klimaforhandlinger det er også klart at

være med til at støtte i de sammenhænge hvor det skulle gøres altså særligt under fn sporet men vi må

sige at det det jo ikke er alle der har fulgt op på det ilandene har ikke leveret nok jeg er bare i tvivl om hvorvidt det ville ændre voldsomt på de andre

dem som er genstridige på nuværende tidspunkt

vi lavede et separat forum som de formodentlig så ikke ville melde sig ind i så for at konkludere

lige så sympatisk indstillet vi er over for at få rejst debatten lige så opmærksomme vi er på

og skal spille en aktiv rolle på det internationale område i forhold til både at gå forrest og finde alliancepartnere lige så skeptiske er vi også over for at vi skal gøre det i et anderledes forum end de

og ved siden af den fn dialog som er et nødvendigt et nødvendigt element og som hvis det skal suppleres skal suppleres af nogle regionale tiltag og nogle industrielle tiltag

som gror ud af civilsamfundet på en anden måde og på den måde supplerer de politiske beslutninger som vi skal

så skal vi gøre det på de spillebaner vi allerede har fordi jeg måske modsat herre per clausen ikke tror at det ville gøre en afgørende forskel om man etablerede et nyt forum ved siden af dem vi allerede har jeg er enig i udfordringens størrelse og jeg er også enig i at man kan være skeptisk på sine dage

men jeg tror ikke at chancerne for at det lykkes

i har ret i at der sker alt for lidt men vi har ingen sikkerhed for at det bliver bedre af at gør noget andet og mere så derfor lader vi være synes herre jens joel ikke selv at det lyder

mere som lidt fodslæbende venstresnak

den vækst som vi gerne vil skabe og de lande som tror på det er dem vi ringer til

dem vi prøver på at få med på vognen men de lande får vi jo ikke mere eller mindre

det er en god idé ved at vi har lavet et nyt initiativ

vi finder sammen med dem i fns klimaforhandlinger

det er i den alliance vi lavede mellem udviklingslandene og eu ved nogle af de sidste coper for ligesom at sikre at

teten i forhold til at bringe forhandlingerne fremad der tror jeg ikke vi kommer ret meget videre end ved at vise det gode eksempel som jeg faktisk synes vi gør i danmark og så lægge pres på i alle de fora

tror på det hopper man jo med på vognen hvis man vil gøre noget hvis man tager den her udfordring alvorligt og er ansvarligt politisk handlende hopper man jo med på vognen det gør man uanset om der er en koalition af de villige

bush i hvert fald er blevet et lidt anstrengt begreb

i forhold til at lave alliancer med udviklingslandene det gælder jo alle steder at man

at finde så mange venner som muligt det er almindelig politisk logik kan man sige

den sag vi kæmper for det som vi gerne vil have sat igennem

vi på at finde alle dem som abonnerer på den samme overbevisning som tager problemerne lige så alvorligt

og erhvervsudvikling på samme tid alle de folk skal med vores hold og jeg tror de kommer med på vores hold fordi vores eksempel er stærkt

mini cop samarbejde eller hvad vi nu

vi kan men vi skal ikke opfinde en eller anden særlig ny sekretariatsfunktion

at ligge ved siden af de ting vi gør i forvejen og som i øvrigt kan man sige

har leveret det ønskede resultat men som heller ikke mangler at levere det resultat fordi

nogle ambitiøse målsætninger og det var jo lige præcis det der var baggrunden for

der i eu mens vi havde formandskabet sørgede for at vi fik lavet en alliance så man ikke kun taler med de mest højtråbende og de mest toneangivende af udviklingslandene men faktisk også taler med nogle af dem der bliver ramt allerhårdest hvad enten det gælder ørkenspredning eller de øer der bliver oversvømmet eller

det var derfor vores daværende klimaminister indgik en alliance på vegne af eu med dem der hedder

det er et godt eksempel på at man faktisk kan finde interessefællesskaber på tværs og det er det

med det samme at sige at dansk folkeparti ikke støtter beslutningsforslaget

jeg har efterhånden mange gange her fra talerstolen gjort opmærksom på at vi i dansk folkeparti synes at

i danmark allerede er gået meget langt ud ad den klimapolitiske vej og følger et bestemt spor som et flertal her i folketinget i hvert fald tror er det rigtige

som vi i dansk folkeparti er skeptiske over for

man går med beslutningsforslaget her forsøger enhedslisten som jeg læser det at

speede væsentligt op for den fart som danmark har på ud ad klimapolitikkens vej og i og med at dansk folkeparti allerede synes

være med til et beslutningsforslag som lægger op til at det hele skal køre endnu hurtigere jeg vil gerne sige at

i dansk folkeparti har vi det sådan at hvis vi skal fortsætte ad den vej der hedder nedbringelse

økonomisk på grund af den førte klimapolitik

og derfor sakker bagud i konkurrenceevne over for udlandet og taber arbejdspladser det synes vi ikke er en fair måde at gøre tingene på

lande bærer deres del af byrden sådan at danmark ikke stilles ringere over for udlandet det er også det spor som som fns

kan når der er så mange og så forskellige lande med i det som det er tilfældet

at vi i danmark skal bruge mere energi på at

den fossile energi så er det jo det naturlige valg alle steder det kan vi vel godt være enige om og det tror jeg er en udvikling der kommer

noget behov for at fremme ved at vi stifter en ekstra klimaorganisation som skal

pengene værd alligevel det er måske endda billigere end den indsats vi er nødt til at gøre i danmark

af de klimaproblemer der vil opstå i løbet af de kommende år

mellem klimaforandringer og

går vi da ind for at der er et internationalt samarbejde om mange ting og hvis

enighed mellem alle verdens lande om at lave en klimaaftale hvor alle lande påtager sig rimelige byrder og forpligtelser over for hinanden synes vi det er den rigtige vej at gå det er også det

fn regi ved de her cop møder der er hvert år og vi tror ikke og ønsker heller ikke at der skal speedes op for vi tror ikke på at man kan få en klimaaftale hurtigere fordi man etablerer

elite cop møde hvor danmark og andre frelste lande

ingen betydning globalt set og

noget der skal laves begrænsninger på må det ske som følge af en international aftale som jeg sagde før hvor alle verdens lande påtager sig

at vi ligesom alle andre talere i dag

det går så langsomt både i fn og i eu

den rapport fns klimapanel kom med her for en uge eller to siden at det går helt utrolig stærkt

det har meget meget ødelæggende og helt jordnære konsekvenser for især verdens fattigste i forhold til at få

fødevarer nok i forhold til oversvømmelser og

vi også fra radikal side ønsker at danmark går forrest når det handler om at forhandle og kæmpe på den internationale scene

de lande der forurener allermest tager ansvar og gør noget i

klimaforandringerne det som enhedslisten foreslår i dag

forhandlingerne i fn og eu og så

en gruppe af lande som er enige i forvejen det det ser jeg ikke den den store fordel i

hele pointen er jo at de lande der forurener allermest i europa

storbritannien og de lande der forurener allermest i verden som usa kina og indien er dem vi skal

en aftale og det er også dem der er allermest besværlige at få lavet en aftale med

man kan synes at de lande der ligesom er enige om at gøre noget ved den grønne omstilling

en aftale men vi skal blive ved med at kæmpe for at få

en lang redegørelse om alle de samarbejder danmark deltager i både med grupper af lande

stå sammen når man forhandler i fn og i eu det mener jeg er den rigtige

venlig afvisning af det her forslag men altså også et tilsagn om

set vil gøre alt hvad der står i vores magt for at der bliver lavet nogle

redegør for de alvorlige konsekvenser

langt mere drastiske beslutninger end vi har taget indtil nu derfor er det her vigtigt

om den her problemstilling så

altså klimakonventionens og kyotoprotokollens årlige møder

er der nogle andre spor som er tæt knyttet til fn men som faktisk ikke er det man kunne kalde det traditionelle fn spor ban ki moon har taget det næsten personlige initiativ

invitere verdens statschefer i september

statschefer til at mødes i september for at speede processen op det er afgørende vigtigt at vi får en statsminister til det møde og vi

jeg synes jeg skal nævne som også er et ban ki moon initiativ men som heller ikke er fn sporet i den traditionelle forstand

inden to tusind og tredive det er to spor som ligger ved siden af det traditionelle fn spor

enig med enhedslisten i at vi har brug for meget mere desuden og ved siden af men jeg vil gerne have at vi også tænker det ind i

der vil jeg bare nævne at jeg som klimatalsmand for nordisk råd i går fik vedtaget

også tilgår vores klimaminister i danmark om at norden kunne fungere som brobygger mellem ulande og ilande

kunne det jo været hyggeligt at få hans tilsagn

at han aktivt vil kæmpe for det sammen med sine øvrige nordiske kollegaer det er et initiativ som handler om at de ilande herunder norden som vil gå langt sætter sig sammen med

ulande i klubben af

den gruppe der hedder vulnerable countries

international dagsorden og få talt sig sammen så man kan presse de store udledere og dem der ikke

vil gøre noget altså først og fremmest presse

jo sådan et initiativ som jeg synes der er et godt perspektiv i

både har gjort og gør en hel masse for at lave det her jeg synes sådan set også vores udvalg klima og energiudvalget har gjort noget hver gang vi er til coper

vi laver jo de alliancer da den tidligere klimaminister var i durban stod han jo frem som en anden ordfører har sagt her og lavede alliancen med ulandene og det skal vi udvikle der hvor jeg ikke rigtig er med

noget som nogle vil kalde en ny organisation det tror jeg ikke men selve projektet det der ligger i det

en ny aftale vil jo kun vedrøre udviklingen efter

fn har forhandlet sig til en retorik som forudsiger hungersnød krige og det der er værre ja så gør man det af et godt hjerte i retfærdighedens navn skal det dog nævnes at ikke alle de ledende skribenter på rapporten er begejstrede

skingre retorik det ikke mange dage siden at vi i fagbladet ingeniøren kunne læse om en afhopper fra holland professoren professoren richard tol som ikke vil slås i hartkorn med de overdrivelser som klimarapporten efter hans mening er fyldt af nej der er ikke plads til de vantro blandt de ortodokse i videnskaben for eksempel har reuters foretaget en diskursanalyse på rapporten som fortæller at ordet risiko går igen en hundrede og ni og tredive gange mens ordet mulighed blot nævnes otte gange og det på trods af at langt færre vil lade livet på grund af opvarmning end hvis tilfældet havde været det modsatte altså nedkøling fødevarer har også været nævnt

mens fødevareproduktionen generelt forventes at stige med fjorten procent hvert tiende år så forholder fn rapporten sig kun til at der er et fald på en procent på grund af opvarmningen

hen undladt de fjorten procent i det politiske summary

finde rigtig mange eksempler på overdrivelser forsimplinger

og til tider også fordrejninger vi havde meget hellere set en grundig analyse af hvordan man bedst og billigst kunne klimatilpasse de mest sårbare steder i verden ja det ville være langt mere interessant og konstruktivt og realistisk med sådan et arbejde frem for en klub for særlige fanatikere som påskønner den lukkede og ukritiske pseudovidenskab nej vi tror ikke på disse skrækscenarier og slet ikke på at

til at tvinge regeringer til at sige til deres befolkninger at nu skal i blive lidt længere tid i fattigdom og holde igen med energiforbruget fordi en særlig klub af lande er ved at redde verden vi vil gerne arbejde for klimatilpasning og vi vil gerne arbejde for energibesparelser når teknologierne kan hjælpe

baggrund af denne underlægningsmusik kunne man kalde det skulle fremstå som klubformand for

der skal fortælle resten af verdens lande hvordan de lever på den rigtige måde med disse ord vil

indgik i teksten og så havde jeg bare det spørgsmål til herre villum christensen om han mente at folk der

beskæftige sig seriøst videnskabeligt med klimaproblemer

at forholde sig til naturvidenskaben på klimaområdet vi aner virkeligheden ikke rigtig hvad der er årsag og virkning i mange af de her ting og mange ting spiller sammen

så bevidst og så entydigt

at det kan være en mulighed og hvor det som jeg nævnte i min tale faktisk er bedre for antallet af menneskeliv

lade livet på grund af kulde end på grund af varme så er det tankevækkende og det er derfor jeg

man bruger et ordvalg som hele tiden bærer ved

om hvad vi gør i stedet for eller som et supplement til det vi gør i forvejen

det vi gør vi skal blive ved med at gøre

også glad for at høre at nordisk råd igen har truffet en fornuftig beslutning det sker jo med jævne mellemrum og at man på den måde forsøger

central placering i det videre arbejde på klimaområdet det synes jeg er rigtig godt og rigtig positivt jeg har bare desværre rigtig dårlige erfaringer med danske regeringers vilje og evne til at følge op på beslutninger i nordisk råd efterfølgende men det kan måske blive lidt bedre nu det kan vi jo håbe på vil jeg sige ellers er det jo

spændende at høre at der er et meget bredt flertal i folketinget som afviser enhedslistens forslag argumenterne for at afvise det

det synspunkt som liberal alliance mest tydeligt har men som dansk folkeparti også har

og der skal også helst blive ved med ikke at ske noget derfor må danmark nok også helst blive ved med at gøre det man har

det argument som man hørte fra regeringspartiernes side

det er fuldstændig rigtigt at det går for langsomt det er også fuldstændig rigtigt at den strategi og det arbejde har lavet indtil nu ikke har været i stand til at sikre at det går hurtigt nok

heller ikke har været i stand til at sætte sig nogen rigtige spor internationalt men vi skal ikke

sikre på eller overbeviste om

at gøre noget andet vil hjælpe så fordi man altså er i en position hvor alting går alt for langsomt der sker alt for lidt så er det et rigtig godt synes man selv argument imod at gøre noget nyt og noget andet at man ingen sikkerhed har for at det virker det synes jeg ikke er overbevisende og jeg har da også en forhåbning om at

videre arbejde med det her beslutningsforslag og i den videre diskussion med regeringspartierne og sf måske alligevel kan komme lidt ind på nogle elementer

godt kunne tages jeg ved jo godt at det er sådan at man ikke skal komme som et parti her i folketinget hvad enten det så er

nogen som helst forventning om at det bliver vedtaget

set heller ikke men derfor kan man

en forventning om at de elementer der indgår i forslaget faktisk bliver

det er jo desværre sådan at hvis man kigger på de såkaldte cop møder

umiddelbart efter topmødet i københavn sagde

der nu tegnede sig

at videnskaben har uret det har den jo haft

godt vælge at ignorere de signaler og de udtalelser der kommer og sige at vi tager chancen med de konsekvenser det får

heller ikke nogen tvivl om at hvis vi skal

de nødvendige initiativer på det her område kræver det at

nye og utraditionelle

det som vi har foreslået er så at der var lande som kunne gå sammen om et forpligtende samarbejde hvor man faktisk i fællesskab bandt sig til at gå efter nogle

jeg ved godt at herre jens joel var så venlig at nævne det der med villige lande og jeg tænkte også meget på det da vi skulle skrive

om vi skulle bruge betegnelsen villige lande og koalitionen af de villige fordi

ikke noget galt i at lande der gerne vil noget rigtigt og noget godt

yde en indsats gør det i fællesskab det der er galt

jo ikke nogen god model

tror sådan set at det der med at vi indimellem etablerer et samarbejde

nogle ting i fællesskab sammen med andre lande er en rigtig god idé hvis vi vil opnå nogle resultater

vores opfattelse har været at det

der deltager både industrialiserede lande mindre industrialiserede lande og

kunne dokumentere og vise at man er i stand til at gennemføre en omstilling til vedvarende energi en reduktion af

jo afgørende for at kunne sikre at det er sådan at alle de lande som ikke får muligheden for at have det samme forbrug af fossile brændstoffer og ikke får muligheden for at

vi ikke tillade os at sige til de lande og de befolkninger der er

har levet i fattigdom at i må ikke få lov til at blive lige så rige som os selvfølgelig kan man ikke tillade sig

er helt indlysende det er derfor vi er nødt til i fællesskab

medgiver jeg gerne og måske har det også en større effekt selv om man jo godt kunne

regerings side vi synes sådan set at det initiativ som den tidligere konservative miljøministeren tog med grønlandsdialogen tilbage i to tusind og fem

på at bygge bro og skabe konsensus konsensus frem til cop15 i københavn var rigtig godt vi synes også

cartagena dialogen er en rigtig rigtig god idé det vi foreslår er at man går skridtet videre fra at udveksle synspunkter koordinere holdninger og diskutere hvad man kan mene til også i fællesskab at gøre noget fordi man ved at vise hvordan et samarbejde mellem

faktisk kan skabe en effekt i forhold til klimaomstilling

til vedvarende energi som kan skabe øget beskæftigelse og øgede udviklingsmuligheder i alle

noget af det som efter vores opfattelse godt kunne føre fremad det er derfor vi har

selv om beslutningsforslaget så nok ikke lige bliver vedtaget den her gang og man kan vel heller ikke håbe på at få et alternativt flertal uden om regeringen i hvert fald i

forfølge de elementer der er i det forfølge de tanker som herre steen gade refererede til som er vedtaget

forfølge de tanker som herre steen gade også gav udtryk for på andre områder hvor man godt kunne tage nogle initiativer der kunne bevæge tingene og forsøge den dialog vi jo alligevel trods alt løbende har med regeringen og forsøge at sikre at der kommer en handlingsdimension i vores klimapolitik og i vores klimadiplomati som efter vores opfattelse indtil nu har været fraværende og savnet så med de afsluttende ord vil jeg sige at

kan sikre at der faktisk bliver en større fremdrift i arbejdet med at skabe en omstilling

villum christensen eller flertallet af forskerne inden for naturvidenskaben har ret jeg synes

oktober november december januar og februar og så kom udvalget

lagt op til at det skulle komme inden påske så blev det efter påske og så er spørgsmålet hvornår

første omgang vel vidende at der så skulle komme noget fra carsten koch udvalget om dem der ikke

vil sige kontanthjælpsmodtagere og dem der ikke får nogen ydelse

hvor de nu end er placeret det skulle så komme

baggrund synes vi at det

en debat hvor vi ikke låser os fast

med at vi alle sammen skal til forhandlinger derfor kommer der heller ikke noget forslag til vedtagelse

åben debat om hvad beskæftigelsesindsatsen for dagpengemodtagerne skal gå ud på og måske også noget

jeg har forstået på mine kollegaer herinde at

de også er indstillet på at vi skal

en debat hvor vi ikke låser os fast på noget det skulle gerne

vi står rimelig frit når vi kommer til forhandlingerne

jeg håber også at ministeren er indstillet på at det er den slags

lidt vidt omkring og snakke om

at det er nødvendigt og at der er behov for

end den vi har i dag vi har på mange måder og på lange stræk et arbejdsmarked der fungerer rigtig godt

vi har en relativt høj beskæftigelse vi ser også et svagt fald i ledigheden vi har mange jobåbninger vi har fortsat et stærkt socialt sikkerhedsnet tryghed

mange steder men også den fleksibilitet der gør

selv her undervejs i krisen er det jo sådan at næsten hver anden af vores nyledige

kommet i ny beskæftigelse og har fundet sig et nyt arbejde inden der er gået halvt år

jeg synes vi skal være særlig optaget af er jo så er den halvdel

der må være sigtet med vores beskæftigelsespolitik i danmark er jo at have så korte arbejdsløshedsperioder for så mange mennesker som overhovedet muligt og det der er regeringens primære sigtelinje i det arbejde vi er i gang med nu og som selvfølgelig skal fremlægges for folketinget når vi er klar til det

vende tilbage til varig beskæftigelse så hurtigt som overhovedet muligt når jeg altid betoner det her med varig beskæftigelse så er det jo fordi

men det vi også skal kunne og det vi må have ambitioner om i fællesskab

havner i arbejdsløshed og at

i andre sammenhænge har kaldt konjunkturgidsler noget mange af vores ufaglærte oplever er nemlig at man går ind og ud af arbejdsmarkedet er med når det går godt men også

på en grundlæggende tillid til at voksne mennesker der mister deres arbejde gerne vil i arbejde igen

ikke vi har behov for en lovgivning der grundlæggende bygger

kontrol jeg har en grundlæggende tro på og tiltro til at voksne mennesker der mister deres arbejde gerne vil i arbejde

og genopbygge tillid både for den enkelte ledige

og i øvrigt også for virksomhederne jeg tror ikke der er mange områder der er behæftet med så tung en lovgivning som vores er med så mange dokumenter så mange paragraffer og papirer og det kommer

have konsekvenser for dagligdagen både i a kasser og jobcentre måske er der for meget fokus

overholdes i stedet for at have fokus på det der betyder noget nemlig om man kan hjælpe den enkelte ledige i beskæftigelse så

jeg ønsker ikke at vi generelt indfører en masse

hverken er fokuserede eller målrettede jeg er omvendt ikke et sekund i tvivl om at der er

for at blive dygtigere hvis de skal vende tilbage til arbejdsmarkedet og hvis de skal fastholde deres arbejdsmarkedstilknytning og alle der er på arbejdsmarkedet i dag eller kigger på vores arbejdsmarked

kan jo se at kravene bare

og hvis ikke vi formår at få løftet blandt andet vores ufaglærte arbejdsstyrke så vil der også fortsat være mange mennesker der har

af vores ufaglærte og når vi ved at vi kommer til at mangle faglærte og når vi kan se at behovene på arbejdsmarkedet stiger og stiger hvad angår kompetencer og færdigheder

lave en beskæftigelsespolitik hvor man bygger menneskers kompetencer op

fokus på vores virksomheder

når en virksomhed har behov for at rekruttere nye medarbejdere

der kniber det i hvert fald i en række sammenhænge med relationen mellem jobcentre og virksomheder endelig er der hele spørgsmålet om

samarbejdet mellem a kasser og jobcentre for mig er det afgørende og for mig er det vigtigt at både a kasser og jobcentre kommer til at spille en aktiv rolle i den fremtidige beskæftigelsesindsats jeg ved at der er mange mennesker der

den branche man tilhører og det kan også være der er tidligere kolleger man kan mødes med og og måske indgå i

kan hjælpe alle de implicerede så a kassen er vigtig a kassen har branchekendskabet og vi ved også at en række af vores a kasser faktisk er ret gode til at jobformidle

en opfordring til at stoppe den til tider puniske krig

mellem a kasser og jobcentre for det afgørende må være at vi hjælper

de mennesker der ikke selv er i stand til at komme i arbejde som konsekvens af en ulykkelig fyring eller anden form for for arbejdsløshed

borgerlige regering har været en meget stærk tro på at

alle ledige skulle behandles på samme måde det vil jeg gerne advare kraftigt imod at vi fortsætter med for vores arbejdsløse i danmark er lige så forskellige som alle mulige andre og der er meget stor forskel på

der er meget stor forskel på om man er uddannet inden for et område hvor der kommer til at mangle arbejdskraft eller

inden for en branche som er ved at lukke ned i danmark vores behov er forskellige og det skal indsatsen afspejle jeg

at sikre en beskæftigelsesindsats der kan hjælpe folk i arbejde inden de to år er gået

ikke kunnet finde meget store overvejelser

hvad den måtte have af betydning for beskæftigelsesindsatsen det ser ud som om man

kører bare videre med den samme beskæftigelsesindsats men husk på

er udformet til en fire årig dagpengeperiode

forpligtet til at sætte ind tidligere

arbejde bedre sammen summa summarum har vi

både de oprindelige forligspartier og gerne de partier der ikke var med

og skabe en beskæftigelsespolitik der virker

man uden at overdrive kan sige at den ikke fungerer efter hensigten derfor har vi

behov for en ny beskæftigelsespolitik fremadrettet og jeg tror faktisk at hvis vi bærer os klogt og dygtigt ad kan vi skabe en beskæftigelsespolitik

de danske virksomheder og deres fremtidige behov for at rekruttere de dygtigste medarbejdere medarbejdere som alt for ofte oplever at få deres faglighed trådt under fode på grund af bureaukrati

ikke alene være til gavn for dem der snævert set har med beskæftigelsespolitikken at gøre

hele det danske samfund arbejdsmarkedspolitikken er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund og derfor er der også behov for en

også en betingelse at regeringen skal blive enig med sig selv først inden de kan

beskæftigelsesministeren har noget

vi kigger på beskæftigelsesindsatsen er at været meget kritik af

der rejser spørgsmålet sig jo så

skal tage sig af dagpengemodtagerne er det a kasserne eller er det jobcentrene eller hvem der nu skal tage sig af a kasserne skal der spares penge eller hvordan

også været ude i i pressen

nogle ville starte med at spare penge før man

i den forbindelse er det selvfølgelig også vigtigt at vi lytter til

mener er den rigtige vej lige nu har vi

fra a kasserne det vil tage sig af de ledige dagpengemodtagere og

tilbud det kan være svært at sige nej til

hvis man så skal ind at kigge på om den ledige selv

tilbyde at gøre det gratis vil jobcentrene tilbyde

fuld gang med at diskutere i pressen hvordan

rigtig meget fremme og folk udeomkring

ved vi ikke hvad vi kommer til at lave netop fordi vi ikke har set

ser vi også gerne at at jobkonsulenterne det gælder a

med arbejdsgiverne de skal have opbygget et fortroligt forhold og en direkte jobformidling det tror vi

de ledige dem der ikke kan klare sig selv

vi ønsker at seks ugers selvvalgt uddannelse skal væk men det skal så afløses af at man kan få den uddannelse der kan give et job

vi ikke på om det er seks otte ti eller tolv uger men det skal være noget der er målrettet jobområder det er også noget

åbningerne er hvor jobmulighederne

kommer til at mangle de næste tre fire fem måneder og så skal vi sætte ind med uddannelse og opkvalificering af de ledige

noget spændt på hvornår regeringen kommer med et udspil og jeg håber da at ministeren måske kan løfte lidt mere af sløret for hvornår der vil komme et udspil en indkaldelse til en forhandling om beskæftigelsesindsatsen det bliver som sagt i første omgang for dagpengemodtagere

komme med en rapport for dem der ikke fik dagpenge

men vi venter spændt på hvad

og at man ikke må forhandle jeg vil bare gerne høre hvad ordførerens ambitioner

som kan hjælpe det lidt på vej vil dansk folkeparti for eksempel afskaffe alt det kontrolhysteri der er over for de ledige og bygge på tillid sådan som ministeren var inde på vil dansk folkeparti give de ledige nogle rettigheder

til en uddannelse der kan give et job sådan som ordføreren selv sagde skal det være en rettighed

vil dansk folkeparti sikre en

ordentlig økonomisk tryghed for de mange tusinde ledige der

år mister dagpengeretten som følge af den reform som dansk folkeparti

en direkte indsats hvor jobkonsulenterne kommer ud og snakker med arbejdsgiverne for at

når en arbejdsgiver siger at vedkommende kommer til at mangle tre mand her og nu så skal jobkonsulenten gerne kunne sige jeg

tre mand her der passer lige ind i dit firma det

det får de og så er de klar til dig når du skal bruge

kommer med slet ikke vi skal bare se

at sige

der er behov for vi har også tilbudt

år i to år indtil vi er ordentlig ude af krisen det sagde regeringen

vi komme i gang med at lave en reform af dagpengesystemet

eller seks måneder det var mærkeligt at dansk

være med til at stemme for det jeg husker tydeligt dagen

til dagpenge hvad vil dansk folkeparti gøre

eventuelle besparelser skal anvendes vi har hørt fra partiet venstre fra den borgerlige side at der skal spares en milliard kroner på selve beskæftigelsesindsatsen så kan man diskutere om

jeg godt tænke mig at spørge dansk folkepartis ordfører om

skal bruges til og vi ved jo ikke hvor mange

fjerne en hel del bureaukrati og mærkelige måder

at spilde folks tid som arbejdsløse hvis man kan få en endnu bedre indsats men de penge ser vi så gerne brugt i beskæftigelsesindsatsen igen til for eksempel

sørge for en bedre opkvalificering af ufaglærte

se hvordan vi kan lave en god indsats der

hjælpe de ledige og så må vi se på hvor stor besparelsen bliver

har arbejde inden for nogle bestemte områder hvor man kan få en faguddannelse på kortere tid det er aftalt i

forliget om erhvervsskolerne

har været ledige i lang tid vil jeg gerne have at vi bruger det her med voksenelevordningen noget mere fordi det er en

det afgørende at flere danskere kommer i arbejde

flere til at bidrage til vores fælles velstand

venstre mener at den bedste hjælp vi kan give de ledige er at sikre at der

sektor så der kan blive råd til skatte og afgiftslettelser som kan være med til at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne det vil gøre det billigere og mere attraktivt at drive virksomhed i danmark

skabe nye danske arbejdspladser den danske beskæftigelsesindsats hører til blandt verdens dyreste alene i to tusind og tretten er der afsat tolv milliard kroner til aktivering og drift af jobcentrene mens tallet vokser til firs milliard

hvis vi lægger udgifterne til blandt andet dagpenge og kontanthjælp oveni når vi hvert år bruger så mange penge på beskæftigelsessystemet har vi også en forpligtelse til at sikre

bliver brugt bedst muligt det er efterhånden bredt anerkendt at vi ikke får nok for vores mange milliarder af kroner

pengene i beskæftigelsessystemet bør bruges der hvor de gør størst gavn og derfor skal der ryddes

i hvad der findes af ordninger

der ikke er evidens for virker beskæftigelsesindsatsen skal i højere grad tilpasses den enkelte og virksomhedernes behov

carsten koch udvalget har her i februar afleveret deres første rapport veje til job rapporten kommer som bekendt med ni og tredive anbefalinger til omlægning af den danske beskæftigelsesindsats

carsten koch udvalget ser et klart potentiale for yderligere besparelser i de offentlige finanser blandt andet viser udvalgets beregninger

hvis ledighedsforløbene for de forsikrede ledige reduceres med blot en enkelt dag vil det øge den strukturelle beskæftigelse med ni hundrede personer og give en gevinst på de offentlige finanser på en

reduceres den gennemsnitlige ledighed derimod med en uge vil det øge beskæftigelsen med seks tusind fire

og styrke de offentlige finanser med en

kroner så der er jo i den grad noget at hente ved at forbedre vores beskæftigelsesindsats

der er jo kommet

en af anbefalingerne er at man skal afskaffe retten til seks ugers selvvalgt uddannelse for ledige

beskæftigelseskronerne på

set optaget af at bruge penge på uddannelse hvor

den måde at den ledige kommer tilbage i job

venstre præsenterede tilbage i august måned sidste år et

ledige skal hurtigere

det skal blandt andet foregå ved at

den enkelte ledige et friere valg mellem det kommunale jobcenter a kassen eller andre private

i den grad optaget af at den ledige får et frit valg her

vi har diskuteret de tre

det handlede om frit valg det handlede om at vi mener at

en milliard kroner i forhold til det samlede beskæftigelsessystem

sparer her vil vi bruge på at styrke den danske konkurrenceevne altså at det skal gå målrettet til skatte og afgiftslettelser for de danske virksomheder

er andre end venstre der så har regnet på hvad der er af mulige besparelser

på at regeringen også har foretaget beregninger af hvilke mulige besparelser der er på beskæftigelsesområdet og

i år

i et land som danmark eller hvis vi skulle gå med

alle danskere vidste at der på et tidspunkt er

af at vi får skabt flere job

det der skal være nøglen til at vi får nedbragt vores ledighed

skal være nøglen til at vi får færre på kontanthjælp og færre på dagpenge

enhedslisten anerkender at hvis der er gode vilkår

set der er en ret tæt sammenhæng mellem gode vilkår for de danske virksomheder og så muligheden for at nedbringe ledigheden men jeg ved ikke om

trods krisen jeg snakker ikke kun om et par år jeg snakker om disse år

i arbejde det vil sige at venstres ideer

idé så at spare på systemet

man kigger på altså der er mange små og mellemstore virksomheder

de knokler hver dag for overhovedet

det jo det kursus man skal tage

synes jeg sund logik og det vil vi gerne forfølge

jeg næsten hører ordføreren sige at vi godt

jobcentrene vi skal satse på og hvordan skal jobcentrene

fire milliard kr som slet ikke findes i beskæftigelsessystemet jeg synes

det er vigtigt at inddrage a kasserne der er en lang række a kasser der er rigtig gode til at hjælpe deres medlemmer i job og det skal de da have mulighed for men det må være sådan at man skal kvalificere sig til det

optaget af at vi bringer alle de gode aktører i spil deriblandt

i arbejdet men det må være sådan at dem der har ansvaret for

betyder det så også at ordføreren vil give de ledige rettigheder på andre områder for eksempel retten til at vælge en opkvalificerende uddannelse som man kan gennemføre på dagpenge

vi kommer i løbet af få år til at mangle ethundredetusind faglærte

kan også forudse at vi får ethundredetusind ufaglærte i overskud så hvad siger ordføreren til sådan

ligeledes er der jo a kasser der er gode til det her og så er der a kasser der er mindre gode til det vi skal bruge de bedste det må være

om det er uddannelsessystemet i danmark der skal uddanne mennesker

set at udgangspunktet er at det er uddannelsessystemet og at det er i uddannelsessystemet at man håndterer det at løfte mennesker videre fra grundskolen til ungdomsuddannelsen og videre til en erhvervskompetencegivende uddannelse

vil man gerne være med til men at give den arbejdsløse ufaglærte arbejder der skal ud i en benhård konkurrence på arbejdsmarkedet en mulighed for at få en opkvalificerende faglært eller tillært uddannelse for dagpengene

gennemføre hvis man først er blevet voksen og

har familiemæssige forpligtelser så må man jo have et ordentligt økonomisk grundlag for det men det vil ordføreren ikke selv om det strider mod al sund fornuft hvis vi ikke gør det fordi vi kommer til at mangle faglært arbejdskraft og vi får

ufaglærte i overskud hvis vi ikke gør noget så kan ordføreren ikke prøve at forklare mig hvorfor man ikke vil være med

beregningseksempler på at hvis man nedbringer ledigheden med en dag så kan man

måske når frem til i fællesskab

og ambitionen var jo at nedbringe den med en uge

ordføreren siger man kan spare ved at

uger eller dage hvor arbejdsløse er ledige eller

hvor kommer de penge fra og hvordan i alverden er det så lige fremkommet for jeg har ikke tidligere hørt venstre sige noget som helst om det som ordføreren

er værd at diskutere om vi får nok ud af de en

færre byrder kunne også give flere besparelser i vores

måske været tids nok i forhold til at komme før et udspil fra regeringen det ved vi jo ikke men

er ikke noget ultimativt krav fra venstres side det er

at kalde sig arbejderparti det vidner om

den centrale betydning som arbejdsmarkedet

for sammenhængskraften og velfærden i i danmark

måske store ord men det er efter min mening ord der står mål med den store udfordring vi som politikere har med at skabe et velfungerende og

der er vores ansvar nu har vi en situation i danmark hvor vi har brug for at rydde op i beskæftigelsesindsatsen vi har fået en ny dagpengemodel og derfor skal vi naturligvis også have indrettet beskæftigelsesindsatsen så den passer til det vi har i mange år set

fokus på mistillid og pisk i vores beskæftigelsessystem et fokus der desværre har medført at arbejdsløse ikke er blevet mødt af et system der havde øje for dem som person og deres sagsbehandlere har brugt deres tid på papirarbejde frem for personlig kontakt med andre ord overtog regeringen et håndværkertilbud fra den tidligere regering på beskæftigelsesområdet

jo arbejdet en del år som tømrer og jeg har set rigtig mange håndværkertilbud og det her

et af de værre jeg tror på at vi skal behandle de arbejdsløse bedre

og også pligt til en indsats som virker

meningsfuld for dem vi skal sætte fokus på at arbejdsløse er individer

skære alle over en kam der skal selvfølgelig ikke være tvivl

og det skal vi på ingen måde ændre vi skal stille rimelige krav til de danske arbejdsløse men vi skal også i højere grad basere den danske beskæftigelsesindsats på tillid og tro på det enkelte menneskes vilje til selv at ville ændre sin situation og lyst til at gøre nytte

det gælder også for de udfordringer der er skabt gennem kontrol af de arbejdsløse og medarbejderne i jobcentrene og a kasserne

som er opstået på baggrund af mødet mellem lovgivning og praksis

den meningsløse aktivering som jeg selv og andre gode socialdemokrater har brugt megen tid på at tale om og agitere imod vi skal simpelt hen have sat en stopper for de ting som ikke virker

vi skal øge opmærksomheden på reel opkvalificering og målrettet kompetenceudvikling jeg tror på at det er det som rent faktisk får danskerne i arbejde igen

med den nye indsats skal vi tage hånd

der ikke kan selv vi skal hjælpe og understøtte dem så vi ikke efterlader mennesker

kontanthjælp eller førtidspension og så skal der være adgang til uddannelse til job og social sikring så alle har mulighed for at arbejde sig frem i livet derfor skal der indføres en individuel indsats som er meningsfuld i praksis det nye system skal handle om alle de grupper af mennesker som i dag står uden arbejde uanset

som bare ikke har fået fodfæste på arbejdsmarkedet eller om det er arbejdsløse som er blevet arbejdsløse på grund af

arbejdspladser til udlandet

vi oplever at mange arbejdsløse egentlig bare har behov for vejledning og hjælp til at komme videre og i gang med at søge job mens der for andre skal langt mere til for at de kan tage del i arbejdsmarkedet derfor skal den nye indsats kunne understøtte de arbejdsløses søgen efter nyt job og med udgangspunkt i de enkeltes behov

den nye indsats kunne tilbyde kompetenceløft

har færrest kvalifikationer og samtidig tage hånd

de svageste langt tidligere end det bliver gjort i dag vi skal holde fast i den lige adgang til arbejdsmarkedet der allerede findes

vi skal derfor øge indsatsen for at virksomhederne

arbejdskraft med de kompetencer som de efterspørger der skal ikke være tvivl om

det er den betragtning der i mange år har sikret den danske danske velfærd

det fleksible og trygge arbejdsmarked som vi efterhånden er blevet verdenskendt for som ministeren selv har udtrykt det

skal ret og pligt i balance igen vi må for alt i verden ikke underminere det danske fællesskab og de værdier i vores samfund som gør danmark til et unikt

samfund

ansvaret ligger for at vi netop skaber et stærkt beskæftigelsessystem der kan gavne danmark mange år fremover

til slut vil jeg godt sige at i forhold til eventuelle

blive fremsat her i dag så kan socialdemokraterne ikke støtte dem det skyldes naturligvis

og fremmest at regeringen er på vej med et udspil

det arbejde er som jeg vist har gjort rede for utrolig vigtigt og det skal gøres med åben pande og blankt papir og vi vil derfor ikke ramme arbejdet ind med en vedtagelsestekst på nuværende tidspunkt men igen jeg siger tak for muligheden for at tage denne debat

til en indsats taler de som oftest om de pligter der skal være i systemet hvilke rettigheder vil ordføreren fremhæve som gode rettigheder han kunne tænke sig stod på

hvad skal der så stå af rettigheder for de arbejdsløse

den

give et job skal det være fra dag et man er ledig skal det være efter en måned to måneder eller tre måneder

i bund og grund ikke sådan at den indsats

kommer og har en aftale med en arbejdsgiver om at begynde i

et bestemt tidsrum man skal have gået

jeg vil jo mene det har lidt at gøre med hvilke muligheder der

når man kigger på den enkelte person at se på hvornår man skal sætte ind

eller om det er en person der skal hjælpes på vej og hvor meget der så skal gøres for at man kan komme i vej med den enkelte person

jeg sige at man er nødt til at være meget mere fleksibel fordi

andre og måske lave et fælles vedtagelse om

spørgsmål to er hvorfor skulle man være fastlåst fordi man

engang forhandlet nogen tekst vi må da se hvad vi

blive enige om men fastlåst behøver man vel ikke være når enhedslisten fremsætter

det da ikke fastlåst på den måde at det er ultimativt så hvorfor skulle være ultimativt fordi man laver sådan

jeg et sidste meget konkret spørgsmål

nok ikke kan få et klart svar på fordi der jo skal være en forhandling og så må man ikke sige noget

helt indlysende ordning at alle virksomheder i det her land der har et ledigt job

i nærheden af beskæftigelsesministerens lomme

jeg vil gerne lige spørge en gang til

at slå ledige job op betyder det

jeg skulle men nu skal jeg se om jeg kan gøre

jeg har udtrykt i min ordførertale

vedtagelse om de forhandlinger der skal laves om

nul million kroner på beskæftigelsesindsatsen og bruge dem på skattelettelser i regeringens kommende

meget klart nej så jeg blev lidt overrasket

jo i forhandlingerne se på hvorvidt man kan spare nogle penge på øvelsen er

nødt til at prioritere de penge der bliver brugt anderledes

vi skal have meget mere fokus på uddannelse af dem der aldrig har fået en uddannelse og vi skal også have fokus på de unge som

en ungdomsuddannelse det vil for mig helt klart sige at vi er nødt til at omprioritere nogle af de penge hvis der er besparelser er vi også nødt til at bruge

hvad er sandheden egentlig om det danske arbejdsmarked hvad er sandheden om beskæftigelsesindsatsen anno 2014 hvad er

svarene er ikke entydige faktum er at der er mange måder at se det danske arbejdsmarkedssystem på mange hvis ikke os alle sammen har en mening om arbejdsmarkedet og om hele beskæftigelsessystemet men ofte taler vi om forskellige ting selv om vi på samme tid taler om samme emne for eksempel er det en kedelig realitet

fireogtredivetusind borgere opbrugte deres dagpengeret

at der er borgere der er fanget i langtidsledighed og som har svært ved at komme ud i job selv om de gør alt hvad de kan at der er håbefulde unge i

for længst har forladt det grønne bord men som stadig ikke kan få deres første job selv om de har sendt utallige ansøgninger

er en realitet på det danske arbejdsmarked

at der er stor omsætning af job

eneste år at der er en høj grad af dynamik og at arbejdsløsheden samlet set ikke er alarmerende høj det kan lyde som et paradoks men hvad kan vi bruge

jo der tegner sig et billede af at mens det danske fleksible arbejdsmarked fungerer forholdsvis godt så står det anderledes til med vores beskæftigelsessystem det lider af alvorlige svagheder det er for dyrt og for dårligt og det bygger på en overdreven kontrolmani tillid er ikkeeksisterende

netop derfor at sr regeringen vil tage et opgør med hele beskæftigelsessystemet og gennemgribende forbedre det

mere tillidsbåret system som matcher vores i øvrigt rimelig velfungerende arbejdsmarked

lang række ting vi kan gøre jeg kan i flæng

følgende vi skal tænke beskæftigelse tættere sammen med vækst og erhvervspolitik

og arbejdspladser på i samfundet vi skal tænke virksomhederne ind i indsatsen langt tidligere

virksomhederne der kan skaffe jobbene vi skal skræddersy indsatsen og gøre den mere individuel med et større element af tillid over for den arbejdsløse vi skal behandle medarbejderne ordentligt for eksempel ude i jobcentrene eller andre steder hvor de står for indsatsen vi skal sikre at deres faglighed kan komme til udtryk det er jo i bund og grund

tingene fungerer bedst til gavn for de ledige og

til gavn for os alle sammen vi skal sikre en tidlig indsats og sætte ind med kompetenceløft

er nødvendigt vi skal have et system der ser det unikke i mennesker og som er med til at udfolde skabertrangen i os alle sammen og vi skal have et klart fokus på at de ledige skal i job hurtigst muligt og at alle andre ting skal være afstemt med det overordnede mål nemlig at folk kommer hurtigt i job alle andre ting er groft sagt

få foldet debatten mere ud men jeg vil gerne her fra talerstolen udtrykke uenighed med min socialdemokratiske kollega

dansk økonomi eller arbejdsmarkedet for et håndværkertilbud som vi overtog

som var pantsat til op over skorsten

havde fyret attentusind offentligt ansatte i kommunerne

de sidste få år jeg mener er der noget forkert i

yde service i den offentlige sektor hvis ikke det er sådan at der er beskæftigelse i den private sektor er det sådan at man med djævelens vold og magt altid skal fyre i den offentlige sektor

nye jobs i den private sektor

at det især har været den private beskæftigelse som har ligget underdrejet

det betyder ikke at jeg siger

dem som tager sig af de arbejdsløse er noget som de radikale vil være med til eller om det måske er en af de blokeringer der gør at der intet kommer fra regeringen i øjeblikket at de radikale ikke rigtig kan forliges med at skulle finde ud af

dårlige jobcentre eller rettere der er jobcentre der klarer sig godt og så

mener jeg at at når vi laver et nyt system skal vi tage hensyn til at

forskelligt på begge sider

at der skal spares på indsatsen for at skaffe job og uddannelse til de arbejdsløse jeg er enig med den socialdemokratiske ordfører i

spare på den indsats for at give yderligere skatte og afgiftslettelser til erhvervslivet oven i de store skattelettelser de tidligere har fået for eksempel sidste år hvor

der ikke tale om et spareprojekt fra vores side

spørgsmål om at gøre beskæftigelsen mere effektiv have mere tillid og så videre

at at vi skal gøre indsatsen bedre og omlægge den

hvor vi glæder os og ser frem til forhandlingerne

og det er

er det sådan set også mener vi afgørende at de

også kan agere i forhold til de ledige sådan

der er bare en helt åbenlys forskel

at man også tænker

valgmuligheder ind i det her om det så er frit valg

ikke sige men i hvert fald at tænke valgmuligheder ind

deres arbejde på grund af krisen en krise der har kostet danmark tohundredetusind private arbejdspladser og sat væksten i stå mens vi havde en borgerlig regering der

halvere dagpengeperioden og fordoble genoptjeningsretten som i to tusind og tretten kostede fireogtredivetusind mennesker deres dagpenge

ustabilitet og usikkerhed

og socialdemokrat carsten koch har lavet et oplæg til reformen regeringen tygger

men mere handler om at den arbejdsløse skal piskes

og indsatsen skal bringe den arbejdsløse tættere på et fast arbejde det kan være gennem målrettet opkvalificering eller

nyuddannede så de kan få foden inden for på arbejdsmarkedet

også selv om man er arbejdsløs og det må aldrig være ydmygende ikke at have et arbejde

genskaber både fleksibiliteten og trygheden på arbejdsmarkedet

for hurtigt at kunne komme tilbage til arbejdsmarkedet og så må en beskæftigelsesreform aldrig

en central del af det kommende reformarbejde flere arbejdsløse skal have mere målrettet uddannelse

arbejderbevægelsens erhvervsråd viser meget klart

tredivetusind faglærte og for den arbejdsløse ufaglærte er uddannelse til faglært arbejde det der giver fodfæste på arbejdsmarkedet

og de rigtige muligheder vi skal kort sagt afskaffe meningsløs aktivering og få gjort op med unødigt bureaukrati og kontrol som har vokset sig stort under ti år med venstre og konservative det

kommer mere på banen med det de er bedst til nemlig at hjælpe de arbejdsløse med jobsøgning rådgivning og planer for opkvalificering

deres medarbejdere og medlemmer skal arbejde i og sf ser derfor meget gerne at de kommer til at

at udvide a kassernes ansvar på beskæftigelsesområdet

at satse på uddannelse velfærd

er ingen modsætning mellem uddannelse og produktivitet snarere tværtimod vi skal styrke og ikke afvikle den danske model

som griber

og virksomhederne nemt

ordrerne så så man undgår overkapacitet det er nemt at hyre

en spareøvelse men en langt bedre indsats over for de arbejdsløse hvor kontrol og bureaukrati erstattes

dagpengespørgsmålet det er ingen hemmelighed men jeg ser det sådan set som to ting der ikke nødvendigvis hænger sammen

at halvere genoptjeningsretten fordi vi

arbejdsløse som jo ikke vælger at tage et barselsvikariat eller andet mens de er arbejdsløse fordi de så ikke har mulighed for at have økonomisk sikkerhed efterfølgende

tydeligt til regeringen at det ser vi meget gerne

skal trækkes penge ud af beskæftigelsessystemet men at der skal ske en omfordeling inden for systemet sådan at vi forbedrer indsatsen i forhold til

nye rettigheder og muligheder kan ordføreren sige lidt om hvilke rettigheder og muligheder

kun de ufaglærte der skal have uddannelse sådan at de bliver faglærte eller skal vi

arbejdsministerens forslag i fuld

eksempel seks eller tolv ugers uddannelse eller at akademikeren som er

i en fælde og ikke kan finde noget inden for sit område også har mulighed for at tage noget uddannelse eller drejer det sig kun om

men pjat til side når vi så diskuterer det her med

arbejdsløse skal have vil

et særligt fokus på ufaglærte jeg synes vi skal bruge særlige ressourcer på at få de ufaglærte løftet

så hvorfor ikke udvise rettidig omhu og sørge for at

og derfor skal bruge den tid til at

men jeg er sådan set også

det eneste men jeg synes der skal være et stærkt fokus der

løfte dem til for eksempel specialuddannede og

ville mange kunne videreuddanne sig til specialarbejder og endda med stor fordel sådan at de netop kunne være den fleksible arbejdskraft

vi også skal huske at der er andre i de andre grupper

jo altafgørende for vores arbejdsmarked i fremtiden

det er jo forudsætningen for vores velfærdssamfund så kræver det sådan set også at folk hele tiden bliver bedre og bedre uddannet

staten eller det er kommunen

godt tilfreds med den ordning

bare lige høre fru pia olsen

om ikke det i de kommende forhandlinger var noget vi skulle se på

sådan set fungerer rigtig godt

for uddannelse hvor vi kigger på alternative veje

der har mest effekt for de arbejdsløse og som gør at de kommer i arbejde igen

de rigtige kurser det er derfor at vi i dansk

og jeg går jeg går ikke ud fra at det er noget der afskrækker sf i den grad

et job så vi kan få arbejdsgiverne til

holde op med at sige at de ikke kan få nogen

da jeg var transportminister og forhandlede togfonden

lagde vi jo en præmis ind om at man skal kigge lokalt på

hvis man gør det i god tid kan vi også sørge

arbejdspladser vi skaber og ikke nødvendigvis

hive alle mulige ind for det men at

sidste år mistede retten til dagpenge ville billedet være et noget andet end det som de fleste partier i dag har talt om der er grundlæggende brug for arbejdspladser

set med mine øjne vil en jobgaranti altså ret til mindst en års arbejde hvert tredje år til alle være en rigtig god ting altså ret til at være med ret til at komme ind på arbejdsmarkedet ret til at være med til at skabe værdierne bare hvert tredje år

jeg synes ikke det er så stort og så vildt og så revolutionært et krav

burde kunne være med til sådan burde et rigt dansk samfund være indrettet jeg ville allerhelst have at alle havde ret til arbejde hele tiden men jeg kan forstå at der er mange der synes at der skal være en vis usikkerhed for arbejdsløse så lad os prøve med

tredje år så kunne det da gå hvis der ikke er vilje eller evne til at sikre fuld beskæftigelse må vi kigge på hvordan indsatsen over for de arbejdsløse begynder systemet i dag duer ikke det er bygget op af ikke mindst herre claus hjort frederiksen og den borgerlige regering villigt hjulpet af dansk folkeparti systemet har alvorlige svagheder og er direkte skadeligt på enkelte områder det bringer ikke mennesker tættere på arbejdspladsen det opkvalificerer ikke ledige i nødvendigt omfang der er tale om et unødvendigt og til tider ødelæggende kontrolsystem

den arbejdsløse det umyndiggør arbejdsløse og giver dem sjældent mulighed for selv at blive sat i stand til at ændre deres situation mange arbejdsløse går ud af systemet med mindre selvtillid og mindre tro på fremtiden

de kom ind i systemet men hvad kan vi så gøre ja indsatsen skal tage udgangspunkt i den arbejdsløses behov

flere rettigheder og mindre kontrol deri er vi enige med flere af

a kasserne og ikke jobcentrene skal tage sig af de ledige det første år det er det bedste for alle og det er det billigste den lokale arbejdsmarkedsindsats skal styres af fagforeningerne og arbejdsgiverne og ikke af kommunerne uddannelsen er omdrejningspunktet tolv ugers selvvalgt uddannelse vil efter vores mening være et godt mål

eventuelt at have en positivliste så vi luger de mest useriøse kurser væk men det skal ikke være nogen hemmelighed at vi i

i nogle tilfælde anser et højskoleophold

meget godt redskab for nogle ledige til at komme tættere på arbejdsmarkedet fra ufaglært til faglært og beskæftigelsesminister mette frederiksens dobbelte uddannelsesløft er vi også vældig fornøjede ved en del af pengene kan findes i systemet vi skal spare på den meningsløse aktivering og kontrollen vi skal investere i uddannelser og de arbejdsløse skal efter vores mening ikke finansiere skattelettelser sparede penge skal først og

til uddannelse så de borgerlige kan godt glemme deres hede drømme om at forære erhvervslivet endnu flere penge erhvervslivet har fået skattelettelser og har trods krisen overskud og opsparing som de kan investere i nye arbejdspladser men de sidder desværre på hænderne de har igangsat en investeringsstrejke dagpengesystemet skal

genoptjeningen er omdrejningspunktet og timer for

og uddannelse skal med fordel tælles med en forlængelse af

ting vi skal se på desuden er

ingen naturlov at dagpengenes værdi systematisk skal udhules år for år det er ikke nødvendigt at nedsætte endnu en kommission for at forbedre dagpengesystemet eller i det mindste genoprette nogle af de skader som systemet har fået de sidste fire år skader som især skyldes folketingets borgerlige partier kort sagt tiden er inde til at vi kommer i gang i enhedslisten har vi i måneder forberedt os fagforeningerne har bidraget med gode forslag og som i kan se har enhedslisten smøget ærmerne op og vi er klar til at komme i forhandling med regeringen vi trives ikke med lediggang vi vil gerne arbejde i forhandlingsudvalget vi venter

en smule utålmodighed på invitation fra arbejdsministeren vi synes tiden er inde til at vi forsigtigt begynder at formulere retning i en indsats derfor

mistede retten til dagpenge og idet det ser ud til at yderligere

fjortentusind mister retten til dagpenge i to tusind og fjorten opfordres regeringen til at sikre en fuld og dækkende løsning for landets arbejdsløse den bør blandt andet indeholde en væsentlig forbedring af beskæftigelsen både i det offentlige og på det private arbejdsmarked en genopretning af forringelserne af dagpengesystemet blandt andet via en lettere genoptjening af retten til dagpenge og en reel sikring under ledighed

en fjernelse af unødig kontrol sanktioner

en lidt sjov debat det tror jeg egentlig godt folk ude bag skærmene kan se

er en hjørnesten i den danske arbejdsmarkedsmodel sagde

hun stod her på talerstolen bagsiden af den danske model og det er den bagside som meget få partier i det her folketing ønsker at snakke om er at vi har skabt en model hvor mellem en femtedel og en fjerdedel af befolkningen uanset konjunkturer er uden for arbejdsmarkedet det er langt flere

de det var dybt problematisk at tolv procent af befolkningen i den arbejdsdygtige alder

publiceret fra harvard university hvor

havde målt på hvilke lande

er bedst til at levere velfærd til deres borgere new zealand kom ind på en førsteplads

skattetryk på ni og tyve procent det leder mig til noget andet jeg synes er underligt i den her debat

spare nogle penge på den dyreste beskæftigelsesindsats i verden så skulle det hele bryde sammen det danske velfærdssamfund skulle bryde sammen og det

hele skulle ende i kaos og hvis man ønsker at bruge flere penge bliver det bare bedre det er da underligt

andre lande der fører debatten på den måde

er den vigtigste opgave med alle de reformer der bliver lavet nu at få nedbragt antallet af mennesker som er på overførselsindkomst i den arbejdsdygtige alder der findes ikke nogen vigtigere opgave end at få knækket

og man må bare konstatere at når vi har langt flere i den arbejdsdygtige alder på overførselsindkomst end i andre lande

det en politisk beslutning det er ikke nogen naturlov at det skal være sådan og derfor bør det være fokus for alle de reformer der bliver lavet

for hvad vi godt kunne tænke os i en sådan reform

skal være baseret på evidens man skal ikke indføre ting som man ikke kan dokumentere har nogen effekt der er i forvejen alt for mange af sådanne ting i vores beskæftigelsessystem i dag vi skal ikke bare uddanne for uddannelsen skyld uddannelse kan være fint men det skal være hvis det fører til beskæftigelse det er helt afgørende for os at dem som betaler regningen også står med ansvaret

synes vi ikke at a kasser eller andre aktører skal overtage opgaven hvis de ikke også bærer en del af ansvaret

rådighedsforpligtelsen bliver hos dem som har ansvaret

så tror vi faktisk at noget af det mest afgørende for om vi får en beskæftigelsesindsats i fremtiden

de vigtigste redskaber til at få en mere effektiv indsats for at få flere mennesker ud

på arbejdsmarkedet at der ikke er incitamenter til kommunerne til at skubbe folk over på andre ydelser eller hvad det nu måtte være

at så må man jo være fattig når man er arbejdsløs det vil sige et mere brutalt system

at arbejdsgiverne har meget store overskud trods krisen

hvad mere skal der så til for at der kan blive sat arbejdspladser i gang

arbejdsgivere skal vi sige at hvis ikke de gør det laver vi offentlig produktion eller hvad skal der

skabe de arbejdspladser som

lidt flere af de penge som de sådan set har tjent det er jo sådan at det er staten der konfiskerer nogle penge og bruger dem og nogle gange bruger

nogle ganske fornuftige formål det er der ikke nogen tvivl om

erhvervslivet beholde nogle af dem eller lader borgerne beholde nogle af dem så forærer man dem nogle penge det er en helt vanvittig retorik efter min opfattelse så er

et investeringsproblem i danmark det er rigtigt der er rigtig mange danske virksomheder der klarer sig rigtig fint og det bør vi glæde os over men det er jo tankevækkende at de vælger at lægge deres investeringer i udlandet det kan jeg garantere for de ikke gør fordi de synes det er sjovt de vil gerne investere i danmark men der må man bare erkende at rammevilkårene

arbejdstagerne er i en anden kasse sådan er det ikke de arbejder sammen de er gensidigt afhængige af hinanden derfor kan

flytte penge fra den ene kasse og så tro at det løser det det hele det her